hvis ingen gør indsigelse mod fremme

at vi kan lave den bæredygtige omstilling frem til hundrede

grund til vaklen omkring det her vi står og venter

mislykkede prøveboring i nordjylland

ikke kan findes et flertal i folketinget som vil vedtage et stop for skifergas

som har været meget ihærdige og forsvaret miljøet

hele tiden stillede de gode spørgsmål og ført en kampagne på en meget sober vis på en meget nordjysk vis og det er rart at se at der kan være en sådan kraft selv i de områder af danmark som er tyndtbefolkede jeg synes at

stemme efter samme overbevisning som man havde i valgkampen og det bliver jo spændende at se om nogle af de nordjyske medlemmer

også vil støtte enhedslistens forslag om at sige stop til skifergasindvinding i danmark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

gerne uddybe og begrunde efter beslutningsforslaget skal ministre registrere møder med alle eksterne aktører forslaget giver anledning til en række spørgsmål hvordan skal man definere hvornår der er tale om et møde er det alle møder en minister deltager i der skal registreres herunder også partimæssige møder og hvad menes egentlig med eksterne aktører jeg er klar over at man nok vil sige at det må vi arbejde på at definere men spørgsmålet er efter min opfattelse med til at illustrere de problemer beslutningsforslaget rejser desuden rejser det i mine øjne nogle mere grundlæggende spørgsmål om offentlighed i

ministres arbejde regeringen er enig i at åbenhed i

ministres arbejde er et vigtigt hensyn men der skal være en balance på den ene side har borgere og virksomheder en interesse i at få indsigt i hvad en minister foretager sig og hvad der har dannet grundlag for en beslutning

blandt andet hensynet til at beskytte de politiske beslutningsprocesser det er nødvendigt for en minister at kunne holde møder uden at der er pligt til at registrere det det gælder for eksempel

møder med andre politikere der er også et hensyn at tage til en ministers privatliv som minister er man en offentlig person og der er ikke altid en klar linje

de aktiviteter en minister foretager sig som led i ministerhvervet

der er partimæssige eller private men en minister må som andre personer have en berettiget forventning om at ministerens privatliv bliver respekteret enhedslistens forslag om registrering og offentliggørelse af ministres møder kan på mange måder sammenlignes med en fuldstændig offentliggørelse af ministres kalendere indtil to tusind og ni var der efter den dagældende offentlighedslov adgang til aktindsigt i nogle oplysninger i ministres kalendere det har imidlertid aldrig været reglen at ministres kalendere har været fuldt offentligt tilgængelige i deres helhed i to tusind og ni vedtog et bredt flertal af folketingets partier helt at undtage ministres kalendere fra

kalendere fra aktindsigt var hensynet til ministerens privatliv samt at sikre kalenderen som et nødvendigt praktisk planlægningsredskab bestemmelsen er videreført med den nye offentlighedslov et bredt flertal i folketinget har altså fundet at disse hensyn fortsat gør sig gældende som led i at ministres kalendere blev undtaget fra aktindsigt blev der samtidig indgået en bred politisk aftale om en åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter åbenhedsordningen indebærer at det enkelte ministerium hver måned skal offentliggøre oplysninger om ministerens repræsentationsudgifter udgifter til tjenesterejser modtagne gaver

karakter og officielle aktiviteter åbenhedsordningen indebærer altså at ministrene uopfordret og løbende skal videregive en lang række oplysninger enhedslisten har blandt andet begrundet forslaget om registrering af ministres møder med at vælgerne har krav på indsigt i hvem der forsøger at påvirke de politiske beslutningsprocesser

en vigtig del af den demokratiske beslutningsproces at borgere organisationer og virksomheder kan udveksle ideer og synspunkter med ministeren den vidensdeling bidrager til at ministeren kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag kontakt med ministeren kan imidlertid ikke afgrænses til møder det sker i lige så høj grad på andre måder for eksempel telefonisk via breve via e mails eller på sociale netværk

af de her synspunkter når ministeren er inviteret på et virksomhedsbesøg eller deltager i debatter et register som foreslået vil i øvrigt ikke omfatte lobbyisters møder med folketingsmedlemmer et register over ministres møder med lobbyister vil dermed ikke give et retvisende billede af hvem der forsøger at påvirke de politiske beslutningsprocesser på den baggrund er det regeringens opfattelse at de ulemper der er forbundet med registrering af ministres møder ikke opvejes af formålet med en sådan registrering hertil kommer de afgrænsningsmæssige vanskeligheder som jeg indledte med at

og som jeg tror vil være ganske store

at åbne bare en lille smule op kunne man jo åbne helt op

at ministeren mente at der ikke altid var

at det der menes med det er at man sådan set principielt er minister fire og tyve timer i døgnet uanset hvad og selvfølgelig vil der være nogle overgange hvor man kan spørge sig selv

man kan for eksempel mærke sig hvis man vil bevæge sig ud i sådan nogle betragtninger at ministerbiler fragter

det så finder ikke lidt en undskyldning

og tage diskussionen af om det er ønskeligt eller ej at offentligheden får indsigt i det når en minister mødes med lobbyister uanset om det

enig i at mere firkantede mere udstillende mere skarpe regler ville tjene noget som helst formål andet end i virkeligheden at ødelægge de muligheder vi har for et fornuftigt samarbejde herunder altså hensynet til samarbejdet med andre politiske

også hensynet til den enkelte

helt centralt at vi som politikere har en god dialog med interesseorganisationer og aktører uden for christiansborg det gør vores demokrati stærkt at vi ikke lukker os om os selv og tror at vi herinde ved bedst om alt

når organisationer banker på vores dør og beder om møder deres indspark kan ganske ofte kvalificere de politiske beslutninger og virkelighedsteste kommende lovforslag

men kontakten med virkeligheden og med interesseorganisationer virksomheder og andre er i mine øjne utrolig vigtig og det samme

det er forholdsvis let at sætte et møde op med en minister og det skal vi være stolte af vi har en stærk presse

beretter om kontakter mellem mellem ministre og interessentgrupper et lobbyregister vil give en risiko for at møderne mellem ministre og

ikke afholdes måske fordi interessenterne

måske fordi det i overskrifter kan se uhensigtsmæssigt ud for ministeren hvorfor mødet så slet ikke afholdes og gode indspark til ny lovgivning

bliver dermed ikke givet

skal det så noteres i et register

ministeren er i familie med personer der arbejder for en organisation eller virksomhed dette scenarie er ikke just urealistisk

mellem en minister og en lobbyist

set enige i at der skal holdes øje med ministre

overholde deres beføjelser men vi er uenige i at der skal skabes større afstand mellem ministre og virkeligheden uden for ministerierne

er

de første mange år blev finansieret af én stor kapitalbank

diverse ministre det ved vi jo

uanset hvor godt et samfund fungerer hvorfor skal hvorfor skal vælgerne ikke vide at man mødes med banker og andre

sags skyld hvorfor skal det ikke være åbent og klart hvad er det man ønsker at gemme bare fordi man er et parti der måske en gang imellem

i den

men nøjagtig som topatleten der vil forblive øverst på sejrsskamlen kræver det en indsats at forblive et demokrati i superligaen offentlighedsloven af to tusind og tretten gjorde ikke nogen gavn for vores demokrati tværtimod og derfor vil dansk folkeparti også støtte nærværende beslutningsforslag da det modvirker nogle af de kedelige konsekvenser

havde for vores demokrati dog skal det lige her nævnes at visse møder

af hensyn til rigets sikkerhed

omfattes af forslaget at have åbenhed om hvilke eksterne parter en minister holder

er ikke en hæmsko for det politiske arbejde hvis man ikke kan forsvare eller forklare at man har valgt at holde et møde med en ekstern part

jeg håber at forslaget vil finde bred opbakning

frem til at høre fra den såkaldte selvudnævnte åbenhedstrojka sf de radikale og de konservative det er nu i skal vise om i er løver

man

regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag

indføres et offentligt tilgængeligt lobbyregister over ministres møder med eksterne aktører herunder lobbyister foreninger og virksomheder forslaget giver i den foreliggende tekst

en del afgrænsningsproblemer hvad er en ekstern aktør hvornår er der tale om et møde hvornår er der tale om en samtale er det et møde eller en samtale hvis ministeren møder møder en person herude på gangen det

afgrænse vil jeg sige og hvad med partimæssige møder med kollegaer og lignende er det også noget der pludselig skal til at være offentligt tilgængeligt jeg tror det er en dårlig idé tidligere talere har skitseret at

kan give afgrænsningsproblemer

lille udpluk af den kontakt og den kontaktmulighed som ministeren har til omverdenen og som vi i øvrigt synes er en god idé

til omverdenen beslutningsprocessen ender jo

dybest set i folketingssalen og der må vi sige at

nogen som helst der har mulighed for at kigge i kalenderen

særlig når toppolitikere og ministre skifter arbejde fra at være ministre til at få ansættelse hos lobbyvirksomheder som har haft en relation til ministerjobbet kan det skabe mistanke om urent trav det skaber politikerlede og mistillid

det er en lovlig alvorlig omgang jeg må sige at

mistillid eller politikerlede begrundet i nuværende ministres eller for den sags skyld tidligere ministres adfærd på de her områder der er masser af andre grunde til at befolkningen har det man kunne kalde politikerlede en af grundene er jo nok

og det kommer vi måske ind på under det næste forslag at mange

i vidt omfang sidder her for længe efter befolkningens opfattelse så kan man sige at så kunne de stemme dem ud jeg må så give den cadeau til enhedslisten at

er det her forslag en ændring af offentlighedslovens § to og tyve og jeg vil da opfordre forslagsstilleren til

tage det med når man skal drøfte ændringer af offentlighedsloven på det foreliggende grundlag kan jeg i hvert fald sige at venstre

eksempelvis blev nævnt af socialdemokratiets ordfører i

spørgsmål her i folketingssalen og der har man alle muligheder for at få opklaret

udvalgsbehandling som også giver mulighed for

de to ting kører søreme

den udøvende magt det vil sige med ministrene i toppen skal underlægges en vis offentlighed sådan at

kontrollere magtudøvelsen er ordføreren og venstre

at åbenhedsreglen jo er et ganske tydeligt eksempel på at der der er åbenhed om de her processer og det kan jeg fuldt ud tilslutte mig

at den nuværende offentlighedslov eller mørklægningslov som

er stærkt problematisk vi har været enige

to og tyve fire og tyve og syv og tyve skulle ændres og det står vi stadig fuldt og helt bag men vi er ikke tilhængere af et forslag om et lobbyregister

i forhold til den lovgivning der var

man jo mulighed for at få indsigt i kalendere bagudrettet

mellem relevante parter i den sag man nu vil undersøge og så kan man

og det er fordi jeg synes det giver god mening at man kan se hvad ministrene har gjort

at se hvad det er for en form for åbenhed det reelt giver

vil gøre os klogere på det

som herre jeppe jakobsen omtalte tidligere enten får vredet armen rundt på deres to store forligspartier undskyld til herre jeppe jakobsen et større og et middelstort

af de to traditionelle statsministerpartier og dermed sørger for at øge sandsynligheden for at der vil være et flertal i folketinget efter et kommende folketingsvalg der vil

at § to og tyve i offentlighedsloven var

forsvundet som dug for solen ja

få den fulde indsigt i kalenderne både dispositionen af tiden

har holdt møder med og så videre selvfølgelig undtaget de private

tandlægeaftaler og hvad man nu ellers kan finde på at putte ind i sin kalender

man er lovmæssigt forpligtet til at opgive hvem man har holdt møder med

at forstå liberal alliances argument altså

skulle vi ikke tage til minsk og så

i retning af paris og det er lidt det jeg ser med det her forslag jeg forstår godt at man vil gøre noget som man selv synes er bedre

gerne have åbenhed om kalenderne om de aftaler der har været

er mit ønske

øger sandsynligheden for at få det ønske igennem ved

lobbyregister for

og offentliggøre det når de har holdt møder med lobbyister og interesseorganisationer

det betyder at der er en vis åbenhed

at hvis det liberal alliance ønsker at opnå med kalenderreglen ikke er åbenhed om hvem ministrene holder møder med men noget andet så kan det godt være at vi er på vej til minsk men men er vi ikke enige om at kalenderreglen netop er dårlig fordi vi ønsker at vide

og at det dermed er fru pernille skipper eller en interesseorganisation

en liste over hvem man har holdt møder med så giver

der er foregået altså hvad det er for et forløb der har været hvor meget der har været og

man får et for dårligt indblik i hvad det er der sker og det er det vi mener man gør med det her forslag så vi vil gerne trække tæppet lidt mere ud til siderne og det håber vi

to tusind og tretten afskaffede muligheden for aktindsigt i ministres kalendere

at få indblik i hvilke eksterne aktører

og her i folketinget vi holder alle sammen møder med eksterne aktører og det er rigtig rigtig godt og de eksterne aktører

forsøger jo at påvirke den politiske proces samtidig med at de

slet ikke noget galt i det er snarere rigtig rigtig godt vi har nemlig behov for så mange input som overhovedet muligt for at finde ud af hvad der rører sig ude i den virkelige verden vi har behov for den viden

når det så er sagt har vi også behov for åbenhed demokratiet har behov for åbenhed og derfor mener alternativet i

med forslagsstillerne at åbenhed er en præmis for et

velfungerende demokrati og åbenhed er en af de vigtigste grundpiller for at skabe tillid til det politiske system og at der er tillid til os som politikere og derfor er det

demokrati at der er åbenhed om de politiske processer og derfor

stemmer alternativet for

den politiske samtale som i høj grad foregår ved at alle varianter af det danske samfunds aktører fra små borgergrupper

sukkerproducenter landmænd elbilsproducenter til fagforeninger eller erhvervsorganisationer alle hånde store og små lav og høj kommer til christiansborg kommer til ministerierne og taler om den lovgivning som vil påvirke dem det er et fantastisk gode længe leve den tradition som er en af grundene til at danmark er god til at regulere at danmark er god til

at lave lovgivning der ikke rammer helt ved siden af den levende samtale

for radikale venstre og derfor forstår vi simpelt hen ikke enhedslistens

forstår slet ikke hvad det er man vil mistænkeliggøre eller gøre odiøst i at vi som politikere snakker med så mange som muligt så meget som muligt så længe som muligt hvad er der da galt i det hvorfor skal man nu til at registrere og bruge massevis af embedsmændstimer og ting og sager på det det er der da intet i vejen med

politiske partier ministre og politikere

åbenhed omkring fuld åbenhed men så længe der ikke er knyttet økonomiske interesser til det hvad i alverden er så formålet med et lobbyregister for ministre hvorfor ikke samtale med så mange som muligt så meget som muligt

der alle de praktiske problemer som mange har peget på hvis der endelig var en minister der ville lade sig bestikke hvad jeg ikke har fantasi til at forestille mig i det her land så skulle man nok finde en måde at gøre det på så hvad er egentlig formålet med at man ikke bare kan samtale med alle dem man har lyst til på alle de tidspunkter man har af døgnet uanset om de står i ens kalender eller et register eller alle mulige andre steder jeg forstår simpelt hen ikke hvor enhedslisten vil hen med det her forslag vi glæder os til at samarbejde om alt det der handler om

forslag der vil gøre det mere åbent hvor politiske partier får deres støtte fra

der er en sammenhæng mellem det man mener som parti eller politiker og den støtte man har fået det er der

fra usa og fra andre lande og hvor det fylder alt alt for meget og hvor lobbyisme er tæt knyttet til økonomisk interessevaretagelse og økonomisk støtte til politiske partier og politikere men som det er i danmark må jeg sige

bruge en masse timer

oprette registre vi prøvede det jo her i folketinget

det var en ret håbløs opgave der tog uforholdsmæssig mange ressourcer

tyve forskellige typer af folk udefra

at mødes med professionelle lobbyister

helt stille og roligt at hvis man

der bliver ført så synes vi at man skal kunne se det hvis der er en sammenhæng

at vælgerne har adgang til indsigten

pludselig skal registrere det hver eneste gang man taler med en eller anden person et sted og føle at det ligesom er noget man skal stå til regnskab for

hvad det er for en holdning man ender med at komme ud med og hvorfor man har den holdning om man så har fået skabt den overbevisning ud fra en

man bliver påvirket af at man får penge det synes jeg at befolkningen

et meningspoliti der skal holde øje med hvem man mødes med og hvor på alle tider af døgnet

er bare slet ikke i tråd med den måde vi opfatter et frit og

have en berettiget mistanke om at der bliver givet nogle penge der så fører til en bestemt holdning den mistanke kan jeg godt forstå og det mener jeg at åbenhed er det helt klare svar på

der foregår men hvis jeg mødes med en grøn organisation og de overbeviser mig om

gå en mere miljøvenlig vej

krav på at få indsigt eller aktindsigt kunne man

mere enkel og mindre bureaukratisk måde

få indsigt i det på vi afventer nu den fælles revision som alle

område og så vil vi prøve at kigge lidt på hvad erfaringerne er

aktindsigt på dette område hvorvidt

der der har været tale om åbenhed eller det modsatte inden vi

hemmelighedskræmmeri ind i

ministre for den sags skyld vil vi gerne gå videre i forhold til folketingsmedlemmer og se hvem de

det betyder jo ikke at vi ikke skal holde møder med så mange som overhovedet muligt men det er da interessant i forhold til åbenhed

mig bare når ordføreren ligesom

registrere alle de borgere der havde lyst til at møde op og få en politisk diskussion med mig som lobbyister i et register

kan sige hvorfor i alverden lave den besværlighed for et levende demokrati og for en åben dialog med borgere at alle der vil ind og have en dialog med politikere skal registreres jeg forstår simpelt

jeg forstår der kan være et formål hvis der følger penge med

som jo i endnu højere grad har magten og derfor synes jeg da at det er positivt at man forsøger at skabe åbenhed om vores arbejde herinde i folketinget så så jeg har nok ikke helt den samme bekymring og så tror jeg at

har prøvet det før herinde i folketinget det tror jeg

modtog jeg et hav af mennesker og virksomheder og ting og sager når jeg skulle forsøge at danne mig en holdning til en ting

jeg en holdning men jeg har meget svært ved at se

alle dem jeg mødte fire og tyve timer i døgnet

jo mig der står til ansvar for min holdning under alle omstændigheder så længe der

er det vel interessant hvad politikerne mener hvad ministeren ender med at mene

lige så travlt hver dag

undskylde det og sige at så skal de ikke kontrolleres det er ingen undskyldning

den virker meget offensiv hvorimod den defensive ordførertale der siger at det skal i ikke blande jer i

taler om at det gælder om at kontrollere politikerne man taler om at det gælder om at kontrollere bankfolk det er åbenbart

er lobbyister og ikke alle mulige andre almindelige mennesker og så er det sammenligneligt med panama papers altså når jeg tillader mig at mødes med en borgergruppe fra nordsjælland

kæden hopper fuldstændig af

nogen som helst økonomiske spekulationer eller

mellem mig og de borgergrupper jeg måtte mødes med både som folketingspolitiker og som minister jeg sidder altså med fornemmelsen af at den mistænkeliggørelse som

er den samme som vi også oplevede under folkeafstemningen om retsforbeholdet man vil ligesom

være i folketinget og have magt og være politiker jeg betragter det som det fornemste kendetegn for en god politiker

taler med så mange mennesker som overhovedet muligt så mange virksomheder som overhovedet muligt

jeg mistænkeliggør politikere det har noget at gøre at der findes magtstrukturer i vores samfund og dem skal vi da selvfølgelig blive

styr på og det er folketingets opgave

om ministre taler sandt om de gør hvad de siger og om de modtager penge nogle steder fra der kan påvirke det de mener den kontrol er jeg enig i

til en fest eller på deres ministerkontor eller hvor som helst har jeg ingen som helst intention

kan ikke se at det er noget der i sig selv

sige mål op og vi forbeholdt os også retten til at blive klogere

i et par år nu er vi der hvor vi må sige

hvad vi gerne ville have til at ske med

vi besluttede som ikke virker sådan som vi gerne ville have de skulle virke det siger vi helt åbent og ærligt ærligt og hvis det som ordføreren

så er svaret ja fordi måske noget af det har ført til en større mistillid end vi havde forudset og som man kunne have forudset men så må man

er helt i orden med ganske ganske få undtagelser og de undtagelser

handler jo om hvis en minister misrøgter sit embede ikke taler sandt til folketinget eller selvfølgelig hvis vi skulle komme til det

vi har oplevet i nyere tid at der er tale om for økonomisk bestikkelse det har jeg ikke fantasi til at forestille mig skulle ske i danmark

det er det bibringer af reel åbenhed at man ved hvem en minister har mødt eller set eller talt med i de sidste ti år

det er en del af den kontrol vi vil udøve med alle ministre der kommer i det her land

nok en god grund til at gøre

med at gå ned i i den substansdiskussion der

og den radikale ordfører tidligere

det skulle være en stor arbejdsbelastning

ledelsessekretariat i de fleste ministerier der sidder sekretærer som registrerer hvem man mødes med man siger nej til et hav af møder man siger ja til et hav møder

jeg har meget meget svært ved at se at det skulle være den helt store belastning

hvilke interessenter der har mødtes med den pågældende minister således at det

konkrete minister har mødtes med for min skyld kan man også gerne

en linje om hvad man har mødtes om det er nok heller ikke den store overraskelse

på hvem man har mødtes med det vil som regel ligge nogenlunde i tråd med det

lige så vel som vi i de her uger og måneder skal diskutere en lang række andre forhold for

kan gøre i forhold til folketinget der har vi jo tidligere haft forskellige ordninger det var ikke den store succes det medgiver jeg

jeg kunne bare godt tænke mig at man måske gik den anden vej således at man så på

registrere sig for eksempel hvis de skulle agere på

at vi også havde en helt anderledes mulighed for at få adgang til

lobbyist hvis man havde lyst til at få adgang til

én mulighed men nu skal vi jo forholde

der er nogle udmærkede tanker bagved og derfor støtter vi

altså at man kan gennemskue det politiske system hvis

de formelle rammer måske stadig væk

af dem der er modstandere af det her forslag

politikere ministre mødes med både interesseorganisationer

mener jeg som mange andre også har påpeget at man er i stand til at lytte

at man lytter til almindelige mennesker der har fingrene nede i skidtet til daglig

at der skal være åbenhed om hvem man mødes med sådan

at offentligheden og vælgerne kan kontrollere hvem der har eller hvem der får eller hvem der ikke får indflydelse

kan beslutte sig for om det så igen skal have indflydelse på det kryds

der er mange for at tage et eksempel der synes det er en god idé at eva kjer

bæredygtigt landbrug som reelt er en lobbyorganisation for mere svineri i naturen

andre der ikke synes det er så fedt

det her beslutningsforslag handler ikke om at snage i ministres tandlægeaftaler eller private

trækker man selvfølgelig det handler heller ikke om at snage i

det skal man også have lov til helt at holde for sig selv det handler heller ikke om at man skal have arbejdsro eller om vi alle sammen skal stå inde på kontoret og kigge med når ministrene

arbejder det handler om

må finde sig i en vis kontrol og åbenhed

jeg synes det er

lidt morsomt at mange af de politikere som

nu nærmest gør korsets tegn i

åbenhed er nogle af de samme som ikke holder sig tilbage når det handler om at snage i uskyldige borgeres privatliv

for eksempel i terrorbekæmpelsens navn her er retten til privatliv nærmest indskrænket til stort set ingenting

bliver retten til privatliv pludselig udvidet til også at handle om alt det der foregår i embeds

og har offentlighedens interesse så ja ja til at mødes med lobbyorganisationer og alle mulige andre men der er også ja til åbenhed om hvem man

der er adgang til for vælgerne at beslutte sig for om de synes at mange mange møder med nogle lobbyister

tror jeg ikke der var nogle der var i tvivl om

rigtig rigtig forkert landbrugspolitik og

det der var interessant det var vel ikke at hun har mødtes med

ti gange eller en gang med bæredygtigt landbrug

interessant og det vi bør bevare vores politiske fokus på

argumentere for offentlighedsloven

men jeg mener faktisk jeg er

af om man har fiflet med tallene

er med til at opbygge et bestemt billede af og en bestemt indsigt i de politiske processer som kan være med til at påvirke

derfor synes jeg bare at det er sådan et slag i luften når man gerne vil

det er også fint med åbenhed men i det her tilfælde er det bare et slag i luften og det vil bidrage til at mistænkeliggøre alle de folk

at alt hvad der foregår er

er noget man gerne vil kontrollere nej det vi skal kontrollere er om alt går lovligt til

der kommer nogen pengestrømme ind for eksempel fra bæredygtigt landbrug til fru

til at se når ministre cheferne i den udøvende magt mødes med organisationer ikke at de ikke må mødes med dem men

åbenhed om det og det er vel sådan set fair nok så kan man beslutte sig for om den åbenhed er noget man vil bruge til noget eller ej når man skal sætte sit kryds men den adgang til indsigt

mails der bliver sendt rundt mellem ministerier eller

af den rådgivning der bliver givet for eksempel når folketingsmedlemmer og ministre sidder og laver en politisk aftale og de får noget teknisk bistand forinden

i private virksomheder det er forslagsstillernes opfattelse at det kan føre til tvivl om hvorvidt ministrene under deres funktionstid har handlet for deres egen karrieres skyld eller for fællesskabets skyld forslagsstillerne mener derfor at der skal indføres en karensperiode på minimum to år før tidligere ministre kan tiltræde stillinger i lobbyvirksomheder en karensperiode vil betyde at tidligere ministres muligheder for at tage job i såkaldte lobbyvirksomheder begrænses hvad forslagsstillerne betegner som lobbyvirksomhed står mig slet ikke klart jeg har bemærket at enhedslisten også har fremsat beslutningsforslag b seks og halvtreds om oprettelse af et lobbyregister for ministre det er den sag der lige er blevet behandlet og efter det beslutningsforslag

offentliggørelse af eksterne møder i et såkaldt lobbyregister men efter forslaget skal dette ikke indebære en forudgående sortering og definition af hvilke aktører der kan kaldes lobbyister lobbyregistreret skal indeholde oplysninger om ministres møder med alle eksterne aktører jeg bliver i den forbindelse

at spørge enhedslisten om karensperioden ligeledes skal gælde for ansættelse hos alle eksterne aktører altså hele den private sektor

vil en karensperiode begrænse en del af udvekslingen mellem

erhverv og den private sektor det er en udveksling som regeringen finder ønskelig der er brug for vidensspredning og vidensdeling mellem christiansborg og det man kan kalde den virkelige verden vi har brug for dygtige og engagerede politikere men med en karensperiode risikerer vi at dygtige fagfolk afholder sig fra at gå ind i politik fordi de efterfølgende er afskåret fra at arbejde inden for

som de har ekspertise og kompetencer inden for politikere får ofte skudt i skoene at de ikke har nok erhvervserfaring i dag behandler vi spørgsmålet om hvorvidt vi skal begrænse politikeres mulighed for at få en sådan erhvervserfaring det vil jo være konsekvensen af enhedslistens forslag og det er selvfølgelig i sig selv lidt paradoksalt med en karensperiode risikerer man altså at en del af vidensudvekslingen mellem christiansborg og det omgivende samfund går tabt og at dygtige og engagerede fagfolk ikke ønsker at gå ind i politik fordi de efterfølgende ikke kan genoptage deres erhverv en karensperiode

er en erhvervsbegrænsning som kun er nødvendig hvis man ikke stoler på at professionelle politikere kan agere professionelt

for eksempel ens fagområde ja

en lille smule svært at forstå argumentationen hvis jeg skal være ærlig virker det måske lidt søgt altså

i mange af de andre europæiske lande har karensperioder i den ene eller den anden form altså er der simpelt

synspunkt som vedrører deres branche derfor synes jeg

fru pernille skipper skylder

forklare hvad der er den nærmere afgrænsning af en lobbyvirksomhed og hvis fru pernille skipper ikke kan det

der skal udarbejdes forskellige

lige præcis det at være en lobbyvirksomhed

vil jo formentlig være forskellig fra en fødevareminister til en justitsminister hvad ved jeg

af andre europæiske lande i en eller anden form

i et eller andet lovgivningsspørgsmål det synes jeg fru pernille skipper skylder skylder

et eller andet med kom med nogle forslag

til en vis grad til en vis grad grad forstår intentionen bag forslaget det kan virke dybt provokerende når en minister forlader ansvaret for fællesskabets interesser til fordel for at være lobbyist der måske ligefrem modarbejder fællesskabet når vi socialdemokrater er imod forslaget

det derfor ikke om den her manglende forståelse for dilemmaet men derimod om at vi vægter frihedsværdierne højt

folk heller ikke tidligere ministre blot fordi de har ydet en indsats og varetaget fællesskabets interesser i danmark er vi frie som mennesker og det skal vi stå fast ved og så

også et vist ræsonnement i at benytte sig af den viden og det netværk man opnår i forbindelse med en arbejdsperiode

uanset om det er som almindeligt folketingsmedlem eller som minister det kan jo faktisk føre til at dansk viden og indsigt bringes ud i den store verden og bidrager til løsninger der er dog en meget klar begrænsning

dette og det er som finansministeren var inde på at straffeloven og en række andre lovbestemmelser umuliggør at bruge en stor del af den

fortrolige viden som ministeren har opnået og tilegnet sig

tidligere minister står selvfølgelig til enhver tid

til ansvar for sin egen etik og moral og det synes jeg er værd at holde fast i

det samme gælder jo den arbejdsgiver som den tidligere minister måtte

er det som finansministeren også var inde på svært at afgrænse hvad en lobbyist lobbyist konkret er hvornår er der tale om lobbyvirksomhed det var vi også inde på

beslutningsforslag og hvornår er reglerne i så fald brudt

idrætsforeninger patientforeninger eller for den sags skyld private firmaer

alle ikke det og kan

til at foregå i det skjulte

meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte

trine bramsen dog ikke også se at det kan skabe store

finansminister altså kan socialdemokraterne ikke være enige i

stavnsbinde

afgrænsning som er så utrolig svært

et valg gav store millionordrer til en virksomhed for så på den anden side af

i samme virksomhed så lugter der råddent i staten danmark men som forslagsstillerne også selv

vi lige har behandlet så er det vanskeligt at definere hvad en lobbyvirksomhed er de fleste herinde har nok haft en borgmester i røret med argumenter for en motorvej et sygehus eller en statslig arbejdsplads det gør jo så kommunerne til lobbyister

ikke kunne vende tilbage til et job som skolelærer eller pædagog

store udfordring er at ministre jo har det med at skifte ressort fra tid til anden eller nogle gange sidde i et ministerium i ganske kort tid det ville være meget svært at lave retningslinjer der på rimelig vis

alle tænkte scenarier derfor er det en ganske vanskelig sag at rydde op i dette morads

ikke desto mindre noget som der bør tages

pålægger regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe arbejdsgruppen skal

udarbejde nogle modeller for en såkaldt karensperiode for ministre hvorved de afskæres fra ansættelse i lobbyvirksomheder og lignende

definere hvorfor den egentlig er sat i verden

har allerede her fra talerstolen været nævnt eksemplet med folk der bliver ministre der senere bliver ansat i kommuner og

virksomheder det kan være rådgivende virksomheder det kan være revisionskontorer og lignende bjarne corydon

ernærer sig ved lobbyisme så vidt jeg ved men det fortæller jo bare hvor vanskeligt det er

definere det her det er måske også de færreste firmaer der lige nøjagtig skriver det på

usund og udokumenteret mistillid til både nuværende og tidligere ministre

udvist flid viden og dygtighed

kunne bruges ikke bare i folketinget men også i erhvervslivet det synes jeg bestemt

er noget der er værd at bemærke stemmer man for det her

synes jeg man i vidt omfang udtrykker mistillid jeg kan citere fra fra bemærkningerne det kan føre til tvivl om om politikeren har handlet og handler for egen karrieres skyld eller for fællesskabets skyld

direkte mistanke om korruption det er jo alvorlige

er tale om uanset om der er hold i det eller ej

skaber selve mistanken både mistillid og politikerlede og dermed dårligere

mistillid tværtimod har vi dyb respekt for for dem

er det måske i højere grad rettet mod de mennesker som som sidder her alt alt for mange år og siger det samme og

er der tale om folk der i hvert fald demonstrerer at de også kan klare sig i det private erhvervsliv og jeg synes ikke at

skal acceptere retrætehindringer af nogen som helst art

er det som nævnt rundet af en usund mistillid og venstre kan

hverken til nuværende regeringsmedlemmer eller for den sags skyld tidligere regeringsmedlemmer

tidligere henvise til at der jo er bestemmelser ikke bare i

det er forbundet med streng straf hvis den pågældende minister senere åbner for intern viden han har haft her som minister jeg mener forslaget vil være en hindring for erhvervsdrivende for

komme i folketinget det er erhvervsdrivende som måske har en ministerkarriere foran sig de kan se frem til at de i hvert fald har fået en retrætehindring af en eller anden art og venstre vil

at der er for mange politikere der enten før eller senere skulle have noget som helst med det private erhvervsliv at gøre og derfor har de fremsat det beslutningsforslag som vi nu

en form for karensperiode efter ministertiden

i lobbyvirksomheder og lignende

det kradser og klør og allergien er så fremskredet at man nærmest er nødt til at tage sig ud af sin egen ideologiske position for argumentet er

andre interesser end fællesskabets måske endda imod

på den yderste venstrefløj som i egen selvforståelse

overhovedet tale om at man ikke må have andre interesser end fællesskabet da fællesskabet jo må være defineret som den politiske vilje der kommer til udtryk af flertallet her i huset

og siger okay der er visse former

i årene efter de har været ministre

så tror jeg at man får et afgrænsningsproblem

minister kan blive ansat i den offentlige sektor

have været minister ministeren har

kollektiv regering der er ansvarlig for beslutninger om hele den offentlige sektor har ministeren i virkeligheden gjort det for at fremme den del af den offentlige sektor som ministeren planlagde at arbejde i på et senere tidspunkt

nemlig fagbevægelsen fagbevægelsen er vel de mest drevne lobbyister der overhovedet findes i dette land ingen påvirker så meget og for så mange millioner som fagbevægelsen

kan være ansat i en fagforening

har rodet rundt i lobbyvirksomheder og konsulentvirksomheder som herre preben bang henriksen jo også så rigtigt var inde på

bliver brugt som eksempel vi har nu afskåret alle interesseorganisationer konsulentvirksomheder lobbyvirksomheder og hele den offentlige sektor

hvor er det egentlig de arme mennesker tidligere ministre må være ansat de skal måske stille sig op

og dermed blive kernevælgere for enhedslisten eller hvad

virker særlig gennemtænkt

der er måske en lille gruppe af private virksomheder hvor de godt må være ansat

de har kvalifikationerne præcis de private virksomheder som enhedslisten vil tillade dem

jeg ved heldigvis at det ikke er fordi enhedslisten går meget ind for meget gavmilde

en anden form for forsørgelse

rigtig mange af de arbejdspladser der findes i vores land

enhedslisten vil ud over at gøre ministre til potentielt arbejdsløse

af skatteyderne

det sværere for kommende statsministre at finde egnede ministeremner vi

til i deres arbejde som ministre

eksempler på tidligere ministre som er gået enten direkte eller næsten direkte fra posten som minister til en stilling i en

det har været virksomheder som de har haft en direkte relation til i deres hverv som minister

et udtryk for en problematisk sammenblanding af interesser som minister er man folkets tjener og skal have fokus på samfundets bedste som lobbyist har man et fokus på at påvirke den politiske proces til gavn for sin arbejdsgivers interesser selv om ingen af de tilfælde

nødvendigvis er et udtryk for en problematisk sammenblanding af interesser

af den opfattelse ligesom forslagsstillerne at det kan føre til yderligere mistillid til det politiske system

det seneste seneste skift der var da bjarne corydon skiftede til mckinsey

at der er en form for karensperiode man kan så diskutere hvor lang den skal være

give dem en helt anden form for legitimitet når de så skifter

vi selvfølgelig også af den opfattelse at ministre skal kunne skifte job de skal kunne

få job i det private erhvervsliv de skal kunne

at få job job i det offentlige men vi tror sådan set at en karensperiode af en eller anden længde også ville kunne gavne

at forslaget går på at nedsætte en arbejdsgruppe der skal undersøge de muligheder der er og det synes vi er

en positiv tilgang at have til det så der ikke ligger sådan et færdigt forslag om hvordan det skal skrues sammen fordi jeg tror at det kan

jo bedre er

vi har jævnligt debatten om at det er godt at folk kommer

være inde og ude et par gange at det med at komme ud med sine politiske erfaringer og forhåbentlig også kunne forklare

noget der er efterspurgt med god grund ude forskellige steder i

og så videre det samspil samspil mellem folketinget og

sådan set et samspil som vi sætter stor pris på i radikale venstre og igen som da vi diskuterede det sidste forslag der var på dagsordenen her synes vi egentlig at det er en lidt mærkelig mistænkeliggørelse

gå ud fra at folk der har været ministre i en dansk regering ikke har tænkt sig at overholde den lovgivning der skal overholdes og det vil jeg gerne understrege

og videregive nogen former for information man har fået gennem sit embede hvis man skulle komme i den situation at man en halv år efter en år efter eller for den sags skyld ti år efter man har været minister skulle få et andet job den regel gælder og den regel skal overholdes jeg vil gerne tage min egen ringe person som eksempel jeg havde siddet i folketinget i seks år så stiftede jeg en grøn tænketank uden for folketinget hvor jeg arbejdede med meget af den politik som

gik og lavede herinde så blev jeg klima og energiminister der tog jeg selvfølgelig alle de erfaringer jeg havde fra erhvervslivet det var en privatfinansieret tænketank med ind og jeg tror det var med til at kvalificere mit arbejde og jeg vil da ikke udelukke at jeg på

tidspunkt når jeg forhåbentlig har fået væltet den nuværende regering og været minister igen skulle få lyst til at gå ud og lave en grøn tænketank igen og dér kunne kvalificere dens arbejde med en indsigt i hvordan det politiske arbejde fungerer men jeg er mig da pinligt bevidst om at hvis jeg undervejs både på den ene og den anden side

være kommet i besiddelse af information som ikke skal ud til andre og i hvert

der har særlig interesse i det så skal jeg holde næsen væk fra det og selvfølgelig

vi synes det er sundt at politikere går ind og ud af folketinget vi synes det er sundt at man beriger folketinget med sine egne erfaringer og omvendt beriger verden udeomkring med sine politiske erfaringer og derfor er vi ikke tilhængere af det fremsatte

det landene omkring os jeg kan måske næsten være helt bekymret for at det kun er ministres ansættelse vi ser på

har jo set eksempler på under tidligere regeringer også den regering jeg selv var en del af at

man tager med og spørgsmålet er selvfølgelig hvor meget af den

set det er fornuftigt at se på at der kan blive en vis tidsmæssig forsinkelse i hvert fald i forhold til en ansættelse umiddelbart efter ens ministertid eller for eksempel også for de særlige rådgivere jeg tror det er en relevant diskussion og vi kan

har de en ganske omfangsrig ordning men det er klart og det må man jo så også sige er en del af den her diskussion som jeg også mener er

for nogle muligheder man giver tidligere ministre

for eksempel får eftervederlag efter

ministertid og det kan jo være udmærket at koble de to ting sammen

helt fordomsfri diskussion af og det hilser

af de forskellige muligheder der bør være

vi bliver nødt til at se på om der skal laves nogle restriktioner i det og eksemplerne har været mange der er nævnt nogle andre end dem der har været oppe i debatten i dag i selve

fuldt ud at der er nogle problemstillinger vi selvfølgelig er nødt til at forholde os til men jeg tror også det hænger og kommer til at hænge nøje sammen med hele vederlagsdiskussionen

men

bakker vi op om at man sætter en arbejdsgruppe i gang

pengestærke organisationer der forsøger at købe sig til indflydelse det er den ærlige måde at sige det på

alle mulige og umulige mennesker i det her samfund interesseorganisationer virksomheder og hvad ved jeg det kan godt være de har ret i det de siger det kan godt være at man som minister minister vurderer at deres forslag

valgt til at pleje fællesskabets interesser derfor er det nogle interesser der bliver blandet sammen

politikere skifter fra den ene side af bordet til den anden side af bordet jeg har for eksempel meget svært ved at tro på at

karen hækkerups nye job i landbrug fødevarer ikke havde nogen som helst relation til hendes tid som fødevareminister det er også meget svært at tro på at gitte lillelund bech

viden om de kampfly hun selv havde været med til at beslutte skulle indkøbes på hylden da hun så blev ansat som lobbyist

kende de rigtige mennesker at have de rigtige telefonnumre at have det rigtige netværk

som minister på et område område betragtes som enten

er da sikker på at ulrik nødgaards evner

var afgørende da han fik jobbet

i finansrådet bankernes lobbyorganisation efter at han havde siddet i finanstilsynet som skulle føre tilsyn med bankerne men det er evner som han har fået i kraft af sit offentlige virke selv om tingene kan skilles helt ad

kan slette deres hukommelse fuldstændig når de skifter

så ser det stadig væk rigtig rigtig skidt ud det er med til at skabe politikerlede jeg synes det er et problem at topembedsmænd politikere spindoktorer og lobbyister er blandet godt og grundigt sammen i

en koncentreret magtelite de har fælles interesser de har fælles venner og

en ny taburet til en god ven af eliten det er et tillidsproblem det er et moralsk problem og jeg mener også at det er et demokratisk problem

i al stilfærdighed ikke at man ikke må få et nyt arbejde eller alle de andre former for overdrivelser der

afluses lidt i en periode før man kan blive lobbyist

sikre på at man ikke bruger sin tid og sin magt som minister på at pleje og bane

at få et nyt job efterfølgende

omvendt ikke bruger og misbruger den viden man har fået som minister i sit nye job efterfølgende det

det er ikke svært at definere det tager ikke brødet ud af munden på politikere

for det første eftervederlag og for det andet er det langtfra alle

ikke sådan et forbud mod at få et nyt arbejde vi taler om

man kan få umiddelbart efter at man er

en lang periode der er forskellige måder at komme uden om

at det kan være svært at definere noget af det er nedskrevet i nogle lande har man så også en uafhængig instans der afgør det i tvivlstilfælde så det er altså noget man arbejder sig uden om derfor synes jeg det er rigtig ærgerligt at man bruger

det er svært at definere og at det aldrig

spørgsmålet er jo om man politisk synes det er rimeligt

en bedre forståelse for den politiske verden

den mistillid der jo unægtelig opstår

herre bjarne corydon går fra at være finansminister og bruge millioner af skattekroner på et konsulentfirma

en forsvarsminister går fra at være forsvarsminister til at sælge kampfly til staten og vi kan blive ved

ved der er desværre alt for mange eksempler på det og det skaber mistillid til det politiske system

vælgerne til at være ministre det er den ene

jo en politisk holdning at de er valgt til at varetage fællesskabets interesser

der er rigtig mange der er valgt herinde til også at varetage forskellige former for særinteresser

for heller ikke mig selv for den sags skyld det er ikke det jeg siger jeg synes

forfladigende nok for

det der er problemet ved at man går fra at være minister eller politiker for den sags skyld fra et direkte særområde over i noget tilsvarende på den anden side af bordet en lobbyvirksomhed en interesseorganisation der er stærkt tilknyttet til ens område er jo at det skaber et billede af

er et sandt billede så bare et billede af at der er nogle der misbruger deres stilling til at bane

vejen for at få et nyt job eller efterfølgende misbruger den viden

har fået som minister i det nye arbejde det er da et

at stemme for forslag der får flere mennesker til at blive afhængige af passiv offentlig forsørgelse i stedet for at komme ud og få et arbejde

at tidligere ministre hurtigt kommer i beskæftigelse igen ulovlighederne

sammen eller at tidligere ministre og nuværende lobbyister og alt muligt andet

blander deres egne interesser ind i offentlige sager er med til at skabe mistillid til det offentlige system så er jeg godt klar over at der ligesom er en bølge af politikere som mener at det der er problemet og det der skaber mistillid

bytter jobs blandt magteliten eller at vi får for høj løn herinde det er at enhedslisten påpeger problemerne omkring det politiske system

af os der arbejder med beredskabet ved at de kommunale beredskaber i dag er under stor forandring med aftalen for kommunernes økonomi for to tusind og femten besluttede man at samle de fem og firs kommunale enheder inden for det kommunale redningsberedskab i større og mere bæredygtige enheder det kommunale beredskab er nu etableret i de nye tværkommunale samarbejder og der er derfor behov for at sikre en ny ramme for de fælleskommunale beredskabsenheder det gør vi nu med

hundrede og syv og tres lovgivningen her skal skabe mere fleksible rammer for blandt andet sammensætningen af beredskabskommissioner i de samordnede beredskabsenheder

politidirektøren ikke har stemmeret i

med det her lovforslag at udpege flere medarbejderrepræsentanter som medlemmer af beredskabskommissionerne vi socialdemokrater finder det naturligt at de frivillige altid er repræsenteret idet de er en bærende og vigtig del af det samlede beredskab og vi ser gerne at det præciseres at de frivillige i beredskabsforbundet er sikret en plads i beredskabskommissionerne

det håber vi rigtig meget på at ministeren vil ændre i det her lovforslag

af redningsberedskabets strukturudvalg blev der jo lavet en lang række anbefalinger som udmøntes med lovforslaget her vi socialdemokrater finder det fornuftigt at det altid

nærmeste relevante udrykningsenhed

som sendes af sted og som man kan pålægge kommunalbestyrelsen at indsætte i det kommunale redningsberedskab uden for eget udrykningsområde det kommunale enheder er nu blevet større og det kan betyde store geografiske afstande så nabokommunens enhed kan være tættere på hvis ulykken er ude desuden er det godt at der kan

et grænseoverskridende samarbejde med lokale regionale og statslige udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder

det er helt afgørende for os socialdemokrater

både nu og i fremtiden er et velfungerende og robust beredskab som borgerne kan være trygge ved på baggrund af

disse huller bliver nu udfyldt med l en hundrede og syv og tres og det kan vi selvsagt godt støtte op om i dansk folkeparti dansk folkeparti glæder sig i øvrigt over

principperne om at det er nærmeste relevante enhed der skal rykke ud det holder fokus på at opgaverne skal løses mere end at strukturelle grænser skal overholdes det giver ikke mening for borgerne at de skal vente længere tid på at brandbilen har den rigtige farve hvis

holder en der er lige præcis så god i nærheden blot på den anden side af en strukturel grænse det er et emne som vi gerne vil sikre står knivskarpt

mellem de fælleskommunale beredskaber og beredskabsstyrelsen

koncentrere os om i udvalgsarbejdet til sidst skal der lyde en ros for at delene omkring udlicitering af brandsynsopgaver er blevet pillet ud af nærværende lovforslag det er et område som vi i dansk folkeparti er betænkelige ved da der hurtigt kan opstå habilitetsproblemer ydermere er der et kvalitetsmæssigt aspekt hvor erfaringerne fra privatiseringen af bilsyn jo har afsløret brodne kar sidst men ikke mindst er det ikke af uvæsentlig beredskabsfaglig betydning

til en bygning som et brandsyn giver når en brand senere skal slukkes den kobling vil jo fjernes såfremt brandsynet udliciteres det er fokusområder vi vil holde fast i når den del kommer tilbage men for nuværende skal jeg sige at dansk folkeparti kan støtte l en hundrede og syv og tres og jeg ser frem til udvalgsarbejdet

samtidig visse af de anbefalinger som fremgår af rapporten fra redningsberedskabets strukturudvalg som blev nedsat som følge af den politiske aftale om redningsberedskabet redningsberedskabet i to tusind og tretten

jeg glæder mig over at ministeren nu får lukket den her sag det fortjener de ansatte de frivillige og alle andre der kender til området med lovforslaget foreslås det forsvarsministeren kan fastsætte regler om at kommunalbestyrelsen skal sikre at det altid er nærmeste relevante udrykningsenhed der sendes af sted til brand og ulykker uafhængig af kommunegrænser

det at forsvarsministeren i tilfælde af større ulykker og katastrofer kan pålægge kommunalbestyrelsen at indsætte det kommunale redningsberedskab uden for eget udrykningsområde ovennævnte forslag er et led i udmøntningen af de anbefalinger

redningsberedskabets strukturer endvidere foreslås det at præcisere politidirektørens rolle i den fælles beredskabskommission således at politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål

også at kommunalbestyrelsen kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af beredskabskommissionen derudover

foreslås det at ændre beskyttelsesrumsloven fyrværkeriloven og havmiljøloven idet en ændring af disse love er nødvendigt for at kommunalbestyrelsen kan henlægge opgaver der i medfør af disse love er tillagt kommunalbestyrelsen til en beredskabskommission det foreslås også at planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ikke længere skal indgå i kommunernes generelle beredskabsplan idet der fremadrettet etableres en fælles plan for den risikobaserede dimensionering i de nye og større enheder planen for den risikobaserede dimensionering vil fortsat skulle godkendes af kommunalbestyrelsen i den enkelte samordning venstre støtter

de store besparelser som dansk folkeparti venstre socialdemokraterne og de radikale gennemførte i forbindelse med ændringen af de kommunale

det er ikke fordi vi på noget tidspunkt har været imod

man kunne gøre det anderledes i de kommunale beredskaber men det er fordi vi er imod at man gjorde det til en spareøvelse på

fem og halvfjerds million kroner i en tid hvor voldsomt vejr som følge af klimaforandringerne og terrortruslen burde betyde at vi styrkede og opprioriterede beredskabet i danmark

mig derfor også uforståeligt at man

dansk folkeparti venstre og den tidligere sr regering ikke tog udfordringerne med terror og klimaforandringerne mere seriøst men gennemførte de her besparelser i det kommunale beredskab men på trods af modstanden mod

er det fra enhedslistens side sådan at vi er positive over for

pålægger ikke besparelser men sætter rammerne og forudsætningerne for de fire og tyve kommunale beredskabsenheder dog vil vi fra enhedslistens side

foreslå visse enkelte tilføjelser i det udvalgsarbejde som vi nu

i forhold til de ændringer som regeringen her foreslår for os er det vigtigt at vi sørger for at borgernes sikkerhed er i fokus og derfor bør det også være sådan at det fremgår

det skal være nærmeste udrykningssted også hvis det nærmeste udrykningssted er hos beredskabsstyrelsen jeg kunne høre

dansk folkepartis ordfører tidligere at man

dansk folkeparti har samme holdning og jeg håber at flere partier vil bakke det op i udvalgsbehandlingen jeg synes det er positivt at lovforslaget gør det muligt for forsvarsministeren at bede de kommunale beredskaber hjælpe i andre kommuner i tilfælde af terror og vi vil fra enhedslistens side foreslå at forsvarsministeren også har mulighed for at pålægge beredskabsstyrelsen at bistå i det her arbejde og om nødvendigt

det desværre kan være relevant

forberede os på så enhedslisten er positiv over for forslaget vi vil komme med to konkrete forslag her i udvalgsbehandlingen

jeg kan sige at vi er positive over for det forslag jeg hørte fra

i en situation hvor man skulle have fundet nogle penge

endt med at bruge flere penge det betyder jo at det kan være alle mulige andre

at betale for skattelettelserne det kan være ældre og det kan være børn rundtomkring i kommunerne så det siger noget om at det både var en meget uigennemtænkt manøvre og

en manøvre der ikke ikke byggede på en stor beredskabsfaglig vurdering men nogle penge der blev fundet en sen aftentime

i nogle forhandlinger og det synes jeg ikke klæder de partier der stod bag jeg synes det er skidt at man ikke tager den trussel vi står over for med voldsomt vejr som følge af klimaforandringerne og terrortruslen mere alvorligt når man laver så store ændringer som man

som foregik jeg synes vi skylder alle dem i det danske beredskab som gør

tage deres arbejde seriøst og det gør man altså ikke når man gennemfører så store besparelser uden at

tænke det ordentligt igennem og desværre ser vi en situation hvor selv regeringen har måttet indrømme at man var i gang med for store besparelser den nye forsvarsminister

vi stod i en situation hvor man både skar massivt

og vores holdning i enhedslisten var ganske klar lad os da tilføre

penge og ressourcer til det her område

genkende den situation hvor en stolt

beredskabsperson kan fortælle om hvor hurtigt man kunne pumpe så og så meget vand væk eller hvordan man

en række frivillige mennesker derfor er det rigtig godt at vi nu

binder en sløjfe om det og får fjernet den usikkerhed der har været om hvordan vilkårene skal være

usikkerhed om hvordan rammen skal være

de besparelser der blev gennemført

det statslige beredskab og det kommunale beredskab som

og følelsen af at der er et beredskab

ikke undervurdere hvad det egentlig vil sige at der ligger et center

i forhold til at kunne skaffe frivillige og i forhold til at kunne skaffe mandskab hvis man samlede centrene

nok opleve at der var noget tilslutning og noget frivillighed der

sive måske ikke i første omgang men ad åre derfor

over for at man går ind og ser på hvor man kan effektivisere og hvor man

beslutningskompetence der sker nogle ting hvor

alene fokusere på at sikre at der ikke

i klemme og synes at der er noget økonomi som de bliver tvunget til

efterleve hvor man så har givet ansvaret fra sig jeg synes ikke at der er noget der ser slemt ud i de høringssvar vi har fået derudover

til hvornår man bruger beredskabet hvornår man bruger forsvaret hvornår man bruger hjemmeværnet generelt synes jeg i debatten i dag er nogle ret vage flader for hvad man tillader sig

der er heller ikke lige noget i det her lovforslag

også en fremtid med helt klart større opgaver for beredskabet uanset om vi snakker klimaforandringer terror

vi kender den derfor skal

er glade for at det er lykkedes

at finde penge andre steder end på de besparelser som vi egentlig havde tænkt os at gøre

faktisk endnu gladere for at vi også i den stemmeaftale der ligger til grund for det her lovforslag er blevet enige om at vi nu gennemfører de tiltag der står

ned og laver en evaluering af den struktur det så er endt med

det hvad ligger egentlig godt hos kommunerne

og får en lidt mere klar arbejdsdeling og måske også et lidt højere ambitionsniveau måske med inddragelse af flere

lovforslaget meget velkommen og glæder os til de fortsatte

strukturudvalg tilbage i to tusind og fjorten anbefalingerne fra udvalget udgør baggrunden for forslagene om at sikre en mere effektiv arbejdsdeling ved at udnytte muligheden for at anvende redningsberedskabets ressourcer lokalt på tværs af de kommunale redningsberedskaber og nationalt i forbindelse med større og sjældne katastrofer og store ulykker i den forbindelse vil jeg også fremhæve at der gennem årene har været fokus på at det statslige og det kommunale redningsberedskab skal indrettes effektivt

på bedst mulig vis det hensyn tilgodeses blandt andet ved de af lovforslagets bestemmelser som jeg allerede har nævnt om at anvende redningsberedskabets ressourcer på tværs af landet og understøtte det generelle fokus der er på at sikre fagligt forsvarlige løsninger der samtidig er omkostningseffektive

led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og femten har kommunerne gennemført en omfattende omlægning af det kommunale redningsberedskab og etableret sig i nye fælleskommunale enheder med lovforslaget

tilvejebringes der en lovhjemmel

de nye fælleskommunale beredskabsenheder

at skabe mere fleksible rammer for sammensætningen af beredskabskommissionerne i de fælleskommunale enheder på beredskabsområdet eksisterer der et gensidigt samarbejde i de grænsenære områder og der er et ønske om at

og udvikle det samarbejde til gavn for både danmark og vores nabolande en udvikling af det samarbejde vil blandt andet betyde at landene vil kunne drage nytte af hinandens ressourcer for eksempel ved slukning af en brand hvor den nærmeste brandstation ligger lige på den

af landegrænsen derfor indeholder lovforslaget bestemmelser om at beredskabsstyrelsen og det kommunale redningsberedskab kan indgå aftaler med henholdsvis nationale og lokale udenlandske redningstjenester

i tilfælde af større ulykker og det synes jeg giver rigtig god mening herudover indeholder lovforslaget blandt andet en bestemmelse som præciserer at forsvarsministeren fortsat fastsætter regler om udarbejdelse af planer for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab og som styrker beredskabsstyrelsens tilsyn i de sager idet beredskabsstyrelsens udtalelser om et forslag til dimensioneringsplan for det kommunale redningsberedskab fremover skal forelægges

ansvarlig minister udtrykke min store glæde over opbakningen fra alle partier til stede her i salen i dag og ser frem til en god udvalgsbehandling der blev rejst et par enkelte spørgsmål

som jeg vil se venligt på

være en løsning det afhænger jo også lidt af hvad vurderingen er

den vej rundt men det indgår jeg gerne i

en dialog omkring enhedslisten havde havde et forslag

og rejste spørgsmålet om hvorvidt det skal være

det er en meget lille ulykke der kan være gået ild i

en skraldespand og hvis man så beslutter at det per automatik skal være det statslige beredskab der skal rykke ud fordi

er det ikke en optimal udnyttelse af ressourcer

tæt samarbejde er der et stort behov for enten hurtig udrykning eller eller mere udrykning

er det statslige beredskab naturligvis

jo

det efter ministerens mening en fordel hvis man satte beredskabsstyrelsen til

sådan nogle operationer det var også det jeg nævnte i min

kommuner tage til en anden kommune for at hjælpe ville det også give mening at man fra ministerens side havde muligheden for at sige

nu bør beredskabsstyrelsen

de kommunale beredskaber hvor man af sig selv retter henvendelse

hjælper hinanden men i sådan en situation

stort terrorangreb og lad os håbe

der jo være behov for at rekvirere fra fra mange steder

ting der ligger i lovforslaget vi får en større fleksibilitet

vi kan deltage bedre i internationale operationer så jeg vil blot tilkendegive at

karakter ikke ikke hænger fint sammen hertil kommer at der for mig at se ikke er

behov for regulering på området

forstå at formålet

sikre at hjemmeværnet kan

skulle være at mange frivillige i hjemmeværnet

fra fra hjemmeværnets

der er sket i to tusind og femten

lige er kommet med deres årlige

stand til at løse de mange opgaver de løser for forsvaret for politiet og for samfundet i øvrigt to en halv millioner timer har hjemmeværnet leveret i to tusind og femten to tusind tre hundrede og tre og tyve gange har de været ude at hjælpe

dele af samfundet altså både

flygtninge og migrationsituation

bud på at tingene konstant er i udvikling

levere den relevante støtte til forsvaret og samfundet i øvrigt som

altså er en frivillig militær beredskabsorganisation vi har med at gøre

dem kan jeg jo også komme ind på

en god historie og jeg tror de fleste af os vil

i hjemmeværnet har vi også et motto der hedder man lever af lysten og dør af pligten det er altså en frivillig organisation

i hvis man vil leve op til de krav der stilles og så lever

syv og tres år og de har gået i alle årene uden

derfor tror vi også det kan gå i fremtiden uden borgerligt ombud vi har forskellige organisationer interforce

som arbejder på en tæt dialog mellem virksomheder og ansatte om at man skal have

nogle ting her jeg har faktisk personligt aldrig hørt om at

rigtig mange af de her opgaver man laver er

vi var på udvalgstur her i sidste uge

det der er en vældig stor stigning i er de uvarslede hændelser og der har været en stigning på næsten halvtreds

her er også en sag som som de frivillige i hjemmeværnet har drøftet jeg har spurgt

forslag der ikke er behov for så det er svært at støtte

det drejer sig om ikke synes

vil sige nej tak men tak

vi kan få en snak om det hvis der er en sag som folketinget og også dansk folkeparti vil hjælpe hjemmeværnet og

hvis de mister deres arbejde i deres hovederhverv skal modregnes i deres ydelser

problem at vi har folk der uforskyldt er ledige

vil gøre en indsats for samfundet men hvis de får nogle ydelser

bliver de modregnet i deres dagpenge eller deres kontanthjælp

se at få kigget på og det vil være et langt bedre forslag

opfordre til at vi får kigget på det jeg skal nok skrive rundt til ordførerne at det

er noget vi bør se på snarest at finde en løsning på

som de frivillige går meget op i jeg

der er flere her i salen der også har modtaget breve

at næsten uanset hvad man beder hjemmeværnet om så vil de løse opgaven vi kan se på de måltal og de evalueringer der er

tilfredse og der ligger man på en målopfyldelse

man det til at lykkes derude og det synes jeg vi skal takke de frivillige for

og her kunne vi se at hjemmeværnet umiddelbart ikke har udfordringer med at leve op til kravet om at overholde et beredskab på en time det vil sige at opbygningen virker og at det ikke nogen udfordring at skaffe det nødvendige personale men som forslagsstillerne rigtigt nok påpeger

er verden i forandring og når tingene ændrer

sig må man tilpasse sig løbende derfor vil en

venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget men ser frem til den af ministeren omtalte analyse

eller for domsmænd og nævninge som også har en pligt til

så vil jeg sige at jeg i øvrigt heller ikke mener at det

personale i politiet eller personale i forsvaret eller redningsberedskabet

til det her konkrete forslag har politiets

formand jo også være ude at kommentere at der altså sagtens kan være nogle retssikkerhedsmæssige problemer i

prioritere politiets opgaver og der er det nok ikke nogen hemmelighed at vi fra enhedslistens side godt mener der kunne stå nogle færre

hverken hos formanden for hjemmeværnets

landsforening eller

i det er værd at støtte hjemmeværnet når muligheden

og vi har også med interesse læst den rapportering der er om hjemmeværnets opgaver

derfor vil vi også være betænkelige hvis man kunne tænke den tanke til ende og støtte det her

kommer en situation hvor der kan være arbejdsgivere der kan blive betænkelige ved at ansætte folk der melder at de er i hjemmeværnet fordi man så er nødt til at sige

kan risikere at blive udkommanderet til en bestemt opgave i arbejdstiden og det vil sådan set være en rigtig dårlig udvikling

jeg siger det fordi vi sådan set er enige i at man skal kunne bruge andre end politiet til en række opgaver det kan være forsvaret til bevogtningsopgaver det kan være hjemmeværnet i en række sager hvor der sker noget særligt så det er vi sådan set med på i liberal alliance

gør her og bruge den

det vi også læser i forslaget hvor man vil bruge det

generelt imod den grænsekontrol der er blevet sat op så det gør det heller ikke nemmere for os at

forslaget

hvordan det skal bruges men det her kunne godt

er det her man begynder at finde anvendelsesmuligheder for hjemmeværnet

at hjemmeværnet skal være militært funderet som det egentlig er i sin grundstruktur

med at være vi ser omvendt også rigtig mange gode ting ved hjemmeværnet der er mange værdier

mange opgaver der bliver udført af hjemmeværnet som man ikke bare lige kan fjerne så vi vil rigtig gerne have en debat om hjemmeværnet

bliver fordelt til dem men vi kan ikke bakke

ville betyde at det blev uattraktivt at ansætte folk fra hjemmeværnet hvis de sådan havde den her ret til

arbejdsplads derudover

meget kraftigt hvis hjemmeværnets mange medlemmer pludselig skulle være omfattet i

til den relativt begrænsede gruppe af folk som i dag er omfattet af reglerne

borgerligt ombud jeg ved ikke hvordan reglerne er i en

jeg antager at man der ville få fri fra arbejde ellers ville man nok tage sig fri

hvis der havde været tale om nogle

for bredt defineret til at vi mener det kan

indeholder en passus

at det er noget man har pligt til så finder det jo ikke nogen praktisk anvendelse i dag hvorfor de af ordførerne som hældte forslaget ned af brættet med

at det handlede om at man nu skulle tvinge hjemmeværnsfolk

det er ganske rigtigt at der i dag er få problemer med

få fri til at udføre sin tjeneste i hjemmeværnet er jo fordi hjemmeværnets indsatser i dag primært handler om beredskabsmæssige indsatser af en kortere periode altså her og nu opgaver

det som nærværende forslag skal give mulighed for er at vi kan bruge hjemmeværnet over længere perioder

man jo selvfølgelig planlægge sig ud af de her længerevarende indsatser men faktum er at rigtig mange hjemmeværnssoldater kan planlægge sig ud af det her fordi de bruger deres ferier på

yde en tjeneste til staten

i forhold til det her med de frivillige formænd som ikke ønsker sig

det jo noget andet jeg hører når jeg taler med dem

være nogle af os som har hørt noget forkert enhedslisten er inde på at politiopgaver skal løses af folk med en længere uddannelse

sådan allerede i dag at hjemmeværnet løser flere politiopgaver underlagt selvfølgelig politiets kommando men ikke desto mindre løser de allerede i dag politiopgaver i forhold til det her argument omkring de retsmæssige problemer

det sjoveste argument at høre i netop denne sal hvor vi faktisk vedtager landets jura så det med at sige at juraen forhindrer os i at lave noget her i folketinget er jo må man sige et noget søgt argument tanken med b en og tres er todelt først og fremmest er det et spørgsmål om at anerkende hjemmeværnets indsats for som det ganske rigtigt blev nævnt

lagde hjemmeværnets medlemmer to en halv millioner frivillige timer sidste år det aftvinger respekt og det vil vi gerne anerkende i dansk folkeparti en del af disse timer er

afgørende bidrag til at staten kan fungere i særlig pressede situationer for eksempel når naturen raser miljøet skal reddes eller danskerne beskyttes personer der yder den slags indsatser endda frivilligt skal selvfølgelig have samme beskyttelse til udførelsen som personer der for eksempel er domsmænd eller kommunalbestyrelsesmedlemmer

at visse af hjemmeværnets indsatser og ikke alle omfattes af borgerligt ombud er et tydeligt signal om at vi værdsætter den indsats

den anden begrundelse er som det også nævnes ganske aktuel

nemlig manglen på hænder i politiet

kunne lade regeringen træffe beslutninger i enkeltsager om at aktivere hjemmeværnet som et borgerligt ombud vil den enkelte hjemmeværnssoldat kunne påtage sig en opgave som for eksempel grænsevagt uden at skulle frygte for at miste sit arbejde og uden at skulle bruge feriedage

ikke lagt op til at ændre på den måde hvorpå hjemmeværnets ressourcer rekvireres

altså ikke blive tale om at den enkelte hjemmeværnssoldat bliver afkrævet tjeneste man vil fortsat blive opfordret til at levere en tjeneste nøjagtig

bliver spurgt om de har mulighed

i en retssal forslaget skal altså alene fortælle cheferne rundt omkring på danske arbejdspladser at det at yde en indsats

hjemmeværnet er en opgave som vi i staten beder om

at vi i staten anerkender og værdsætter den meget store og effektive og arbejdsomme reserve vi har i hjemmeværnet

så jeg vil gerne spørge ordføreren om der findes et eneste håndgribeligt eksempel

det skal ses i lyset af at igennem de senere

så bliver man kontraktligt ansat det betyder så at man må forlade det oprindelige arbejde man har ikke i nogle af de tilfælde

været en eneste situation hvor vedkommende og arbejdsgiveren

få nogle bedre rammer for at kunne få

formandskabet for den frivillige rådsstruktur har sagt én ting til herre bjarne laustsen

må jeg så bare erkende at når de har været forbi mit kontor har det været noget andet jeg har fået

et eneste eksempel ude fra det virkelige åbne land om at det her er et kæmpestort problem

nødt til at forholde os til det nu er hjemmeværnet blevet syv og tres år gammelt leverer to en halv millioner timer alene

ethundrede og toogtredivetusind timer

uden problemer det synes jeg vi skal rose dem for i stedet for

krisen i ukraine rækken af terrorangreb

den massive tilstrømning af flygtninge og migranter

nødvendige og også naturlige arbejdsfelter for europarådet hvis kerneområder jo er fremme af menneskerettigheder demokratiudvikling og fremme af retsstatsprincipper som reaktion på

og februar to tusind og femten og desværre jo også

udarbejdet en handlingsplan for europarådets rolle i kampen mod radikalisering som kan føre til terrorisme her lægges der op til dels en styrkelse af de juridiske værktøjer til bekæmpelse af terrorisme herunder udarbejdelse af en tillægsprotokol til europarådets terrorismekonvention som kriminaliserer visse handlinger og som særlig relevant når vi skal

mekanismer og og initiativer i uddannelsessektoren i fængselsvæsenet og på internettet at yde til

forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering

i arbejdet vist sig en bred opbakning til den her handlingsplan som jeg synes europarådet kom hurtigt ud over rampen med men det er jo helt nødvendigt at der nu bliver fulgt op på implementeringen af planen ligesom der

efter vores opfattelse er styrke samarbejdet mellem de mest berørte internationale organisationer på det her område fn

og selvfølgelig i europarådet og her er det væsentligt at vi har en mulighed for at bruge den samlede styrke i europarådets syv og fyrre medlemslande til at gøre hvad vi kan for at standse den modbydelige terror også den massive tilstrømning af flygtninge og migranter til europa har kaldt på handling fra europarådets side det har præget debatten både i ministerrådet

hos os der arbejder i den parlamentariske forsamling og hovedfokus

helt naturligt været på de områder hvor europarådet i kraft af det mandat man har har haft en særlig mulighed for at bidrage med løsninger til håndteringen af krisen ikke mindst på menneskerettighedsområdet jeg synes det har været rigtig fornuftigt at generalsekretæren har udpeget den tidligere ambassadør for tjekkiet bocek som sin særlige repræsentant til at forsøge at koordinere en samlet indsats i europarådet på flygtningeområdet og helt afgørende er det jo at europarådet bidrager til at bekæmpe den menneskesmugling som gør at rigtig mange flygtninge sætter livet på spil for at komme inden for europas grænser kort sagt mener jeg at man kan sige at europarådets indsats bør ligge på to områder

flygtninge og migranters menneskerettigheder på længere sigt skal europarådet understøtte arbejdet med at sikre integration i de enkelte medlemslande

europarådet også gøre sit til at der kommer øget fokus på at hele europa bidrager til at styrke indsatsen i flygtningenes nærområder en lang række europæiske lande bidrager her med meget lidt og jeg forventer at regeringen med udenrigsministeren i spidsen sørger for også at løfte denne dagsorden i europarådets regi og meget gerne sammen med de øvrige

indenrigssituationen i rusland med indførelse af diskriminerende lovgivning mod blandt andet seksuelle minoriteter

uafhængige ngoers arbejde og den helt utilstrækkelige implementering af den europæiske

afgørelse fra en international domstol ikke skal efterleves såfremt en russisk forfatningsdomstol finder at den er i modstrid med russisk

kan jo ikke bruge internationalt forpligtigende konventioner og domstole til noget som helst hvis et land mener at de selv bare kan fortolke fælles love og regler så vi skal bruge europarådet til at lægge maksimalt pres på rusland

suspendere ruslands stemmeret i parlamentet men jeg synes det er utrolig vigtigt at understrege at det er nødvendigt at vi fastholder en dialog med rusland og det vil kun eskalere en krise og skabe grobund for yderligere eskalering hvis man som nogle har foreslået udelukker rusland fra europarådet men også i andre medlemslande under europarådet er der stor grund til at være bekymret for udviklingen i tyrkiet bruges antiterrorlovgivningen nu som middel til en helt uacceptabel begrænsning af ytringsfriheden specielt i form af anholdelser af en række journalister og redaktører og statslig overtagelse af den regeringskritiske avis zaman i polen indfører man de facto regeringskontrol

de offentlige public service medier og stækker landets forfatningsdomstol og den fortsat kritiske menneskerettighedssituation i aserbajdsjan har nu ført til at europarådet trækker sig fra en

blandt andet skyldes fængsling af en række menneskerettighedsforkæmpere og en række andre forhold som gør at aserbajdsjan måske er den i særklasse groveste krænker af den europæiske

behov for det arbejde som udføres i europarådet for at fremme menneskerettigheder demokrati og retsstatsprincipper der er også behov for at der sættes midler bag og gøres noget konkret og det gør danmark gennem vores naboskabsprogram hvor vi støtter

og har støttet en række af europarådets aktiviteter i ukraine i

blandt de frivillige bidragsydere til europarådet

europarådets arbejde med reformer i retssektoren i georgien i rusland har vi støttet arbejdet

fremme en effektiv offentlig overvågning af forholdene for indsatte i fængsler og i armenien har vi iværksat et større program til styrkelse af demokrati og menneskerettigheder

rammer regeringens nedskæringer på to hundrede million kroner på udenrigstjenesten nu arbejdet for at fremme demokrati og menneskerettigheder naboskabsprogrammet beskæres sådan at vi går fra at hjælpe syv lande til kun at hjælpe to lande nemlig ukraine og

der er grund til at beklage i en tid hvor vi i europa oplever flere og flere lande blandt vore nærmeste naboer hvor såvel den demokratiske udvikling som også menneskerettighedssituationen går den forkerte vej til det billede hører selvfølgelig også at udenrigsministerens parti regeringspartiet jo altså rent faktisk før valget lovede

tilføre udenrigstjenesten halvfjerds million kroner nu skærer man to hundrede million kroner

ulandsbistanden se europarådet er ikke så kendt som eu men europarådet har en vigtig funktion i det europæiske hus som forkæmper for menneskerettigheder demokrati og

har vi jo hele syv og fyrre lande som medlemmer og dermed også en mulighed for dialog og fælles handling som går ud over de muligheder vi har med eus otte og tyve medlemsstater det synes jeg vi skal bruge klogt og aktivt til fælles bedste for et europa der mere end nogen sinde har behov for samarbejde og for

afgørelser og der ser vi desværre

jo haft diskussionen her i folketingssalen i forhold til hvad vi skulle gøre ved den her eu tyrkiet aftale

burde forudsætte at før danmark kunne udbetale penge

at følge menneskerettighedsdomstolens afgørelser det stemte socialdemokraterne imod men hvordan kan vi presse på for at lande følger

grupper som er i nød og som trænger til hjælp og som vi nu

initiativer til at hjælpe flygtninge og migranter i tyrkiet med henvisning til at

altså ikke lever op til en række standarder og afgørelser fra menneskerettighedsdomstolen det synes jeg ikke er vejen frem og derfor kunne socialdemokraterne ikke støtte forslaget fra

enhedslisten men vi må i fællesskab finde

lægge pres på de lande der ikke lever op til

forpligtet til at følge menneskerettighedsdomstolen så hvad tænker socialdemokraterne konkret man kunne

gøre hvis ikke vi skal tilbageholde penge som enhedslisten foreslår hvad er det så

til at kunne skabe nogle tålelige forhold for de flygtninge som

værre og derfor er det ikke en løsning som

det er glimrende at europarådet hjælper ukraine med at sikre at det er velfungerende hvilket

antikorruptionspolitik decentralisering og så videre

det er meget godt at man kan mødes i et forum som europarådet og give hinanden

et almindeligt samarbejde og en almindelig god dialog jo fremmer forståelsen

den europæiske menneskerettighedsdomstols

de nationale demokratier og

hvad de må sige gøre og mene vi mener at det er en glidebane i forhold til det almindelige folkestyre

nu nævnte socialdemokratiets ordfører demokrati mange gange

understrege at demokrati

folkestyre det vil sige at de bestemte forskellige folkeslag rundtom i de forskellige lande selv bestemmer

noget af det er jo sådan set

sund fornuft men jeg vil sige at der

over det og at der er

som gør at ting som oprindelig

konventionsregimet så sandelig en gang imellem virker direkte destruktivt i forhold til at landene hver især blandt andet danmark kan løse de problemer nationalt

nogen hemmelighed at vi gerne vil have en straksopbremsning hvad angår flygtninge og det vil sige at der faktisk laves

især når eu ikke kan finde ud af det men det er klart at det er fint at der er et godt samarbejde

og det støtter vi sådan set og

derfor også bidrage

fortsat arbejder for danmarks

de overgreb der sker helt konkret lige nu i polen vi har jo tidligere set at dansk folkeparti har valgt at holde hånden over den ungarske regering da den ungarske regering

en meget stor udslagsgivende kraft for at europarådet ikke

karakter som man kunne have gjort men man værnede simpelt hen

de her overgreb planlægger dansk folkeparti at gøre det samme

hvilket så vil sige at de gør det meget svært

gerne vil det er det første det andet er at der er en lang fortolkningspraksis

er kommet til at betyde noget andet kan man diskutere det kan man sige at konventionerne ligesom er blevet gammeldags simpelt hen er gået af mode fordi de slet ikke lever op til den virkelighed

det kan man godt

det som undrer mig er at det ikke er dansk folkepartis politik at en aftale er en aftale altså hvis et land har forpligtet sig til at overholde en konvention til at følge en domstols afgørelser hvorfor skal det så ikke være dansk politik

stemte for enhedslistens forslag om at at tyrkiet ikke skulle have penge

det er klar over og det det bider ikke på mig

nogle danskere der er enige om at det her konventionsregime er gået for langt fordi det går ind og kortslutter folkestyret og det almindelige folkevalgte demokrati som vi har

noget andet europarådet er netop et sted hvor man baserer sig på konventioner som man selv har tiltrådt

hvis man når frem til at man ikke ønsker at være med i dem så går man ud af dem men så længe man er med

kan man forestille sig en situation hvor man er med i konventioner men i øvrigt ikke overholder

det jeg gør opmærksom på har der været nogen vilje til

betragter ikke de her konventioner som evigtgyldige fra nu af og

til solen brænder ud for nu at bruge en en statsministers udtryk jeg betragter dem som historiske dokumenter og nogle aftaler som selvfølgelig kan laves om den dag hvor de ikke står mål med virkeligheden og det er der faktisk en hel del

er

i øvrigt mene hvad man vil om de ting der foregår

i tyrkiet det går bestemt ikke min vej men på den anden side synes jeg måske også at det er en arrogance uden lige hvis der sidder

instans der konstant skal ud at diktere de enkelte nationalstater

at danmark skal føre sin egen flygtningepolitik hvorfor mener jeg

hvor man så lader vælgerne betale regningen for en konvention som ikke er tidssvarende derfor er

et spørgsmål om at ville diktere en befolkning en bestemt politik blandt andet på udlændingeområdet eller i forhold til hvor mange eller hvor få flygtninge man skal tage osv

så er det faktisk ikke os selv der bestemmer mere så kunne man jo egentlig bare have en overordnet instans der så at sige internationalt bare sad og dikterede hvad de enkelte lande skulle gøre ville det være et folkestyre det tror jeg

sikret det vil sige at selve præmissen for overhovedet at være i noget der hedder det det indre marked og have noget der hedder den frie bevægelighed er væk

væk jeg synes da at det er glimrende at samarbejde om nogle ting men jeg vil sige at i forhold til udlændingepolitikken er det altså danskerne det danske folk og det danske folketing der selv skal bestemme hvor mange eller

for givet i europa mest bemærkelsesværdigt er det

den helt grundlæggende respekt for landegrænser er kraftigt udfordret det har vi faktisk ikke set siden afslutningen på anden verdenskrig i den forbindelse tænker jeg naturligvis primært på rusland der fortsat opretholder besættelsen af krimhalvøen i ukraine derudover har rusland som bekendt indsat et marionetstyre i det østlige ukraine hvor russiske soldater fortsat deltager i daglige kampe mod den ukrainske hær freden i europa er ikke længere noget vi kan tage for givet når der dagligt dør mennesker i regulære kamphandlinger i europa derfor er der mere end nogen sinde behov for europarådet og de grundlæggende værdier som efterkrigstidens europa blev bygget på

til en normal situation i europa hvor det er varer og ikke kampvogne som krydser grænser det kunne måske lyde som en beskeden ambition men givet udviklingen de seneste to år er det faktisk et ganske ambitiøst mål

når det gælder helt basale rettigheder georgien er fortsat under monitorering

en række områder sker der fremskridt blandt andet med dansk hjælp der er dog også alvorlige problemer inden for georgiens territorium først og fremmest i de de facto russisk besatte områder abkhasien og

til disse områder og derfor er det komplet umuligt for alvor at afdække de problemer med menneskerettighederne der findes i de besatte områder der bør derfor fortsat lægges et massivt pres på rusland således at der er adgang til alle dele af georgien for udenlandske observatører

både rusland og georgien lever op til

internationale forpligtelser

at rusland den ene gang efter den anden flytter de facto grænsen mellem

en direkte provokation mod det internationale samfund og ikke mindst de regler og normer som normalt gælder det siger sig selv at et land som gerne vil vise sig selv som et moderne civiliseret land ikke blot kan flytte sine grænsepæle efter forgodtbefindende de seneste to år er konflikten i ukraine det som har fyldt allermest for europarådet konflikten har samtidig spredt sig til den parlamentariske forsamlings egne rækker hvor der er større uenighed end der måske plejer at være traditionen for konsensus og

er det et stærkt budskab der kan leveres omvendt betyder enigheden at den klare politiske stillingtagen udviskes og at resolutionerne bliver vage og uden indhold

indholdsløse udtalelser

vedtaget kraftige fordømmelser af den russiske besættelse af krim og det fortsatte militære engagement i det østlige ukraine

netop det punkt er ligeledes en del af minskaftalen men meget tyder på at det bliver overordentlig svært at få denne del gennemført for viljen fra russisk side

altså fortsat brug for at der lægges et hårdt pres på rusland fra et samlet europa hvis ikke ukraine

det umuligt at få genskabt stabiliteten i landet og netop stabiliteten er forudsætningen for at landet igen kan komme økonomisk på fode således at der

at understrege at ukraine og kun ukraine selv bestemmer i hvilken retning landet skal gå det er ikke russiske trusler og kampvogne som skal bestemme om ukraine vil søge i retning af demokrati åbenhed og integration i europa eller om landet skal lade sig integrere i den russiske toldunion sammen med en række af de andre tidligere

de grundlæggende europæiske frihedsrettigheder herunder forsamlingsfriheden

det gælder navnlig aserbajdsjan

og tyrkiet i alle tre lande bliver kritiske journalister fængslet eller omkommer under mystiske omstændigheder det er naturligvis helt og aldeles uacceptabelt at disse tre lande ikke sikrer deres egne borgere de mest basale frihedsrettigheder

eller vold kan ytre deres mening dette burde være en grundrettighed for alle europæere der har været mange udfordringer inden for europarådets virkeområde det seneste år og de fleste af udfordringerne ligger i den østlige del af europa

som hele kontinentet deler og hvor der er brug for

og det er terrortruslen europa er gentagne gange blevet ramt

frygten hang i luften over københavn lang tid efter paris blev ramt flere gange og senest er bruxelles også blevet ramt terroristernes meningsløse drab og kujonagtige adfærd kalder på handling det er derfor helt på sin plads at europarådet har vedtaget en handlingsplan mod terrorisme det kan naturligvis aldrig blive helt så forpligtende som inden for rammerne af eu

på bekæmpelse af terror samtidig er det vigtigt

stække borgernes rettigheder det kan

når det gælder lande som rusland og tyrkiet

for det engagement der bliver lagt i arbejdet

vigtigt arbejde som foregår i

i de danske medier

afgørende at europarådet bidrager med merværdi til de øvrige samarbejdsstrukturer i europa

et vigtigt forum for europas lande hvor organisationens udmeldinger tages seriøst fokus på merværdi vil derfor være et omdrejningspunkt når danmark fra november to tusind og sytten til maj to tusind og atten har formandskabet for europarådets ministerkomité og i den henseende vil jeg som formand for delegationen til den

se frem til et fortsat godt samarbejde med danmarks repræsentant nemlig vores ambassadør i strasbourg

korruption er et kæmpe problem danmark yder jo

tidligere georgiske præsident meget aktivt bekæmpe korruption men have svært ved det

er andre kræfter som kæmper den modsatte vej

der er meget der skal gøres internt i ukraine men lige meget hvad så er det også sværere at løse de indre problemer når man samtidig har en så stor fjende

i forhold til europarådet er at det nu ikke bare er rusland men også

tyrkiet som er i gruppen af store bidragsydere til europarådet

ikke sikkert at vi kan stå her og have lige så positivt et

bliver økonomisk afhængig af de lande som gør sig skyldig i de største

deres forpligtelser over for europarådet så jeg vil gerne høre venstres ordfører om man deler den bekymring og hvad man fra venstres side tænker vi kan gøre fra dansk side for

men jeg synes bare ikke rigtig at vi skal købe det argument og det tror jeg

som støttede op om de sanktioner

så tror jeg også at der vil være medlemmer som stemmer for det selv om

eftervirkninger af sådan en sanktion det det hele handler om

regeringen jo så med de store besparelser på

i vores naboskabsprogram der bliver reduceret fra at omfatte i dag syv lande til

det er lidt af en falliterklæring fra dansk side at vi er nødt til nu at

reducere indsatsen

så vigtigt et område

har vi jo stadig væk to prioritetslande

vigtigste nemlig ukraine og georgien de to lande som om nogen bliver presset voldsomt

fra rusland og hvor vi virkelig kan gøre en forskel

så massivt som man gør ville jeg ønske

fokus på at europarådet gør et stort arbejde og at danmark faktisk også igennem europarådet gør et et godt og desværre ofte overset

få fokus på europarådets arbejde fordi der jo i løbet af i dag er opstået

dansk folkepartis ordfører at få europarådet rodet sammen med både fn og eu og jeg vil sige at det er vigtigt at understrege at det altså ikke

lade ungarn løbe fra deres aftaler

tyrkiet løbe fra deres aftaler at at man er træt af flygtningekonventionen eller statsløsekonventionen for det har absolut intet med europarådet at gøre

mener jeg vi burde stå sammen her i folketinget og insistere på at de aftaler som andre lande har forpligtet sig til at overholde sammen med os i samarbejdet i europarådet

bør de ikke løbe fra og dem bør vi minde dem om når vi diskuterer det også i den parlamentariske forsamling det

at gøre da vi diskuterede ungarn jeg håber man fra dansk

side vil være ivrig eller begynde at

polen og udviklingen i i tyrkiet europarådet spiller en vigtig rolle i at samle europas lande man samler landene fra island til

portugal til rusland om en fælles forpligtelse til at overholde menneskerettighederne

jeg må sige at vi desværre ser en meget bekymrende udvikling i de her år vi ser en udvikling hvor grundlæggende demokratiske rettigheder er under pres vi ser i voldsom grad

oppositionen fængsles og retsforfølges vi ser grove krænkelser i rusland hvor civilsamfundets organisationer jages

civilsamfundsorganisationer anklages for

udenlandske agenter men vi ser desværre også den her skidte udvikling i lande som ungarn og polen her er grundlæggende rettigheder under pres fra de nuværende regeringer i ungarn oplever vi at civilsamfundsorganisationer efter bedste russiske stil

landets forfatning og dermed grundlæggende demokratiske rettigheder under fode og jeg synes det er en bekymrende udvikling det en udvikling som eu som institution har meget lidt fokus på da det er egne lande

at europarådet er en vigtig organisation fordi man her sætter fokus på

det er helt afgørende synes jeg at vi fra både den danske regerings

i ungarn tyrkiet rusland

bør kritikken falde fra europarådet ligeledes har vi set at europarådet har spillet en vigtig rolle synes jeg i at kritisere konsekvenserne af eus økonomiske politik i forbindelse med krisen man har fra europarådets side kritiseret

for sociale og demokratiske

kan grundlæggende sige at vi ofte i de forløbne år har haft en konflikt mellem

grundlæggende rettigheder det synes jeg er vigtigt

behovet for at eu også tiltræder

hvor to institutioner som danmark er medlem af

håndteringen af en krise

ud til at det er menneskerettighederne som taber det synes jeg

ikke kan være rigtigt og danmark bør sætte behovet for en tiltrædelse

en klar kritik af de krænkelser af grundlæggende rettigheder der foregik fængsling af journalister overgreb på oppositionspartier og indførelse af sikkerhedszoner i de kurdiske områder så

valgkamp her rettede vi fra europarådets

side en klar kritik desværre valgte eu at tilbageholde sin årlige rapport til efter valget

var skammeligt at eu agerede på den måde jeg synes det var positivt at europarådet var klar i sin kritik og det viser at at det er helt afgørende at europarådet er der for at holde menneskerettighedsfanen højt når eu vælger

indgå skumle aftaler for at undgå flygtninge i europa

har afsagt hasteafgørelser her i det nye år blandt andet i forhold til at sikre adgang til lægehjælp til civile i de belejrede kurdiske områder i tyrkiet det har de tyrkiske myndigheder

i stedet for bombet en lang række civile i de berørte områder

det er grotesk og jeg er ked af

udbetalte over en kvart milliard skattekroner til et land som har forpligtiget sig til at overholde aftalerne og sikre

følger domstolsafgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol det var ikke flertallets holdning her i folketinget men jeg håber at danmark vil sætte fokus på det store problem det er

at en lang række lande ikke mindst aserbajdsjan rusland og tyrkiet

domstolsafgørelserne fra den europæiske menneskerettighedsdomstol

to tusind og sytten skal være formand for europarådet jeg vil klart opfordre udenrigsministeren til

jeg ser at europarådet kan spille en vigtig rolle jeg ser at danmark kan bidrage rigtig rigtig positivt til europarådets arbejde helt konkret ser jeg at europarådet kan spille en vigtig rolle i at stoppe det nuværende ræs mod bunden i forhold til håndteringen af flygtningekrisen jeg ser at europarådet kan spille en rigtig vigtig rolle i forhold til den bekymrende udvikling omkring menneskerettigheder både inden for og uden for eu og jeg mener derfor at det bør være sådan at danmark opprioriterer indsatsen i europarådet lige nu har vi en udvikling som også er blevet drøftet tidligere i dag her i salen hvor vi ser at både

og tyrkiet befinder sig i kategorien af store bidragsydere altså lande

det er bekymrende at de selv samme lande der står for en meget stor del

være positivt hvis danmark øgede sit bidrag til europarådet det ville være fornuftigt hvis danmark arbejdede for at ligesindede lande ikke ikke mindst nordiske og andre lande gjorde det samme så vi sikrer at europarådet

til at stå op for menneskers grundlæggende rettigheder lige meget hvor

europarådets helt særlige rolle som vogter over den europæiske menneskerettighedskonvention

helt centrale friheds og retsstatsprincipper den rolle skal vi holde fast i den skal vi nære og den skal vi styrke i alternativet ser vi europarådet som en vigtig diplomatisk aktør europa danmark ja faktisk hele verden har brug for inkluderende fællesskaber der med afsæt i stærke principper konventioner og rettigheder insisterer på dialog europarådet er for mig at se en løftestang for den form for diplomati vi i alternativet gerne vil arbejde for at udbrede til andre internationale organisationer og til danmarks bilaterale relationer viljen til diplomatisk dialog kan man ikke altid tage for givet

på den globale stabilitet lige nu

tegner der sig en meget bekymrende kontur polariseringen mellem usa og rusland vokser

ikke mindst på grund af krigen i syrien her er europarådets insisteren på dialog selv med et land som rusland et vigtigt modspil til farlige og fastlåste alliancedannelser der kan få alvorlige konsekvenser for vores globale sikkerhed rådets dialog med rusland giver europa en særlig rolle at spille europarådets arbejde viser her hvordan vi fra europæisk

hold kan agere diplomatisk stormagt uden at det involverer milliarder

ikke overvurdere europarådets effekt men man skal bestemt heller ikke undervurdere rådets arbejde

principper som arbejdet bygger på

har været præget af flygtninge og migrantkrisen

en ulykkelig udvikling der

spørgsmålstegn ved vores egen evne til at samarbejde i europa og vores vilje til at overholde vores internationale forpligtelser

står europa over for store udfordringer når det kommer til håndtering af flygtninge og migranter men også når det kommer til integration og inklusion af nye borgere i vores samfund europarådets analyser er jeg meget enig i netop nu er det afgørende at vi

og værner om de fælleseuropæiske principper og idealer

er europarådet afhængigt af at medlemsstaterne overholder rådets principper om at fremme menneskerettigheder demokrati og retsstatsprincipper derfor savner jeg måske lidt at redegørelsen også kommer ind på danmarks ja

europas udfordring med at overholde disse principper jeg så gerne at redegørelsen havde

et kritisk blik på vores altså danmarks efterlevelse af rådets henstillinger og principper hvad kan vi i danmark gøre bedre desuden mener jeg det

diskuterer hvordan vi arbejder med rådets principper og anbefalinger i forhold til håndteringen af flygtninge og asylansøgere og i forhold til det mere langsigtede arbejde med racismebekæmpelse social inklusion og integration jeg synes det er på tide at vi i højere grad lukker vores internationale samarbejde inden for i vores nationale politiske drøftelser og prioriteringer det er vigtigt at vi værner om europarådets rolle som standardsætter så vi har noget at holde udviklingen op imod når krisen kradser og politiske beslutninger træffes med rigtig høj hastighed europarådet skal være

og de mange problemer vi har med at finde fælles

faktisk fremgår at når det gælder

godt finde ud af at sætte os sammen de syv og fyrre medlemslande og snakke om

vores fælles værdier og principper

vi gerne vil holde hinanden op på dem

er en rigtig vigtig ramme at have for kritisk dialog

overvurdere europarådets betydning men man skal heller ikke undervurdere betydningen

sted hvor man kan holde hinanden op på fælles værdier og principper men

det har vi jo så fint fået gennemgået i redegørelsen her

ikke mindst tyrkiet og rusland har været nogle af de lande som vi har været vældig optaget af og udviklingen i de lande har optaget os meget her i folketinget de

jo fint at man selv i en tid med sanktioner

kritisk dialog det tror jeg på man skal have også med dem man forholder sig kritisk over for også dem der går i den forkerte retning og der er europarådet synes jeg

en rigtig nyttig ramme

lande som har en ambition om at blive endnu bedre demokratier endnu bedre retsstater endnu bedre til at overholde menneskerettigheder og der glæder jeg mig over vores indsats flere har nævnt

selv haft en delegation på besøg fra ukraine i forbindelse med reformen af anklagemyndigheden og

et område som jeg nogle gange synes vi har en tendens til at glemme her i folketinget fordi vi diskuterer

nordafrika det er måske ikke så underligt fordi det jo er de områder der især udfordrer os med migranter og flygtninge men vi har stadig væk en koloenorm forpligtelse til at hjælpe de nye demokratier i østeuropa vi har også set hvordan det kan gå hvis vi altså ikke bliver ved med at

som ikke altid er så nemme at komme så hurtigt

derfor glæder jeg mig meget over det arbejde som

fylde endnu mere også selv om vi allerede er den største bidragsyder

dér hvor jeg deler

lade de andre holde os op på vores forpligtelser

ingen tvivl om at flygtninge og migrantkrisen er en udfordring også for os den udfordrer os fordi vi jo konstant har en diskussion her i folketinget om hvorvidt

debat man har i danmark det er en debat man har i mange andre parlamenter

ved at gå så tæt på grænsen som muligt

en konkurrence som ingen kommer til at vinde i stedet for at gå ind i den konkurrence

gøre rettighederne dårlige og behandlingen af udlændinge dårlig så dårlig at man begynder at tvivle på om det overhovedet er i overensstemmelse med

europarådet har understreget at selv i perioder med masseindvandring

forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling

med i vores folketingsarbejde

det er immer væk ikke sjældent at vi diskuterer om vi nu

en fælles problemstilling vi står over for

de andre også så hvis vi agter at stå i spidsen for og kæmpe for

som ikke er helt ukontroversielt her i vores folketing der

konstatere at i europa er der altså et flertal for integration og

danmark skal tilslutte sig

udtalelse om fortolkningen af

det er jo løbende at vi snakker om hvorvidt nye regler og love er på kant med konventionerne

vente på at der er nogen der rejser en sag og at der går lang tid før vi får en dom

kunne gå ind og bede om en udtalelse inden

forventninger til derfor ærgrer det mig at der ikke ligger en klar dansk stillingtagen og det vil jeg spørge til når ministeren får ordet men det var

går lige til grænsen af konventionerne hvilket hvilket man så kan diskutere bagefter

betydningen af de her konventioner

lige spørge er det umenneskelig behandling

konventionsstridigt ifølge ordføreren er det

konventionsstridigt at sætte en grænse for hvor mange flygtninge vi kan modtage der er tres millioner flygtninge

når vi taler om den almindelige jordiske virkelighed men det kan være at

bare spørge hvem er det der skal bestemme hvor mange flygtninge der skal

til danmark er det er det europarådet er det eu

om vi var på den ene side eller den anden side

udtalelser om det

opløsningstendenser forskellige steder

ni og firs havde vi en stor ambition om at europa skulle arbejde mere sammen det skete også

flere steder i flere forskellige samarbejdsfora ikke mindst i eu i øjeblikket

men jeg synes under alle omstændigheder at det er så vigtigt

hvor man trods alt stadig væk kan tale sammen

omgivelserne kunne være på vej ind i

meget bange for russisk militær aggression

stemning der er kommet ved

at man har et organ hvor hele europa er med modsat de andre hvor det ikke

definere sig selv hvordan spiller det ind i forhold til

det er så der det er vigtigt

syv indsatsområder hvor han mener at europarådet kan give merværdi

det har meget at gøre med demokratiudvikling det har meget at gøre med menneskerettigheder det har meget at gøre med stabiliseringsopgaver

man får skabt bedre kontakt at man får set på pressefrihed og de der demokratiske værdier som europarådet jo

og spille en rolle

en udenrigspolitik der ikke er defineret ud fra militære præmisser som

er tilfældet mange andre steder det tror jeg er vigtigt

er vigtigt at man har den mulighed i

for vores kontinent derfor lægger sf stor vægt på at europarådet er der

danmark har en aktiv rolle der at vi tager det alvorligt

på et kontinent hvor der er så mange historiske erfaringer

modsat hvad mange tror det kan det faktisk godt er det vigtigt at man har nogle steder hvor

kan inddæmme de konflikter som måtte komme op jeg mener selv at samarbejdet i eu

den sammenhæng men europarådet er også meget meget vigtigt for at kunne forebygge

optrappes unødvendigt så vi ikke ender i den situation som man

siden den sidste debat der var her i folketingssalen tilbage i april måned to tusind og femten har jo været præget af terrorangrebene i paris og flygtninge og migrationskrisen som for alvor tog fart hen over sommeren to tusind og femten ikke mindst

første nemlig terrorangrebene har sat vores værdier på en alvorlig prøve hvordan har vi kunnet håndtere skismaet mellem at regere håndfast og stadig væk

med vores værdier og principper i europa europarådet har bidraget med at vedtage en handlingsplan mod terrorisme og danmark har spillet aktivt ind

udarbejdelsen af den her handlingsplan

spørgsmålet om flygtninge og migrationskrisen har vi set europarådets principper om fremme af menneskerettigheder demokrati og retsstatsprincipper være sat under pres

samtidig også understreget princippernes universelle appel manglen på efterlevelse af disse principper har medvirket til at sætte gang i flugten fra despotiske regimer og det understreger endnu en gang nødvendigheden af fælles løsninger

til majdanrevolutionen og her har europarådets omfattende støtte til ukraines

en meget stor del af det arbejde der er udført i løbet af to tusind og femten i forhold til ruslands annektering af krimhalvøen og konflikten med ukraine har europarådet i en svær situation med to medlemslandes konflikt holdt fast i afvisningen af at ruslands annektering kunne danne grundlag for en ændring af krims status og europarådet har konsekvent stået fast på at ruslands fremfærd over for ukraine er lodret i strid med folkeretten og europarådets bærende principper under krisen har europarådet arbejdet for at konflikten løses gennem dialog og med fredelige midler danmark støtter aktivt de konfliktløsende bestræbelser

de absolut største frivillige bidragsydere i europarådet vi vil fortsat spille en konstruktiv rolle i europarådet med henblik på at sikre organisationens ekspertise og at det

europæiske samarbejde det bliver blandt andet en af udfordringerne og et af spørgsmålene når vi fra november to tusind og sytten skal overtage formandskabet for europarådets ministerkomité vi begynder allerede nu fra dansk side at gøre os

vores overvejelser om hvad vi kan gøre men jeg må også bede om at man har realistiske forventninger til hvad der kan

hvor der vil være en lang række løbende sager der også skal håndteres alligevel synes jeg det er vigtigt at

for at standse den radikalisering der har været hvordan kan man

med på den ene side at have en fast forankret ytringsfrihed og på den anden side at have et problem med en række hadprædikanter der benytter ytringsfriheden

argumentere for undergravelsen af den selv samme frihed det er nogle af de spørgsmål det kunne være godt at få europarådet til at drøfte i fællesskab for at finde fælles europæiske løsninger på nogle

til rusland og vigtigheden af at opretholde en dialog jeg mener faktisk at regeringen har lagt en meget klar linje i spørgsmålet

rusland nemlig at vi er klare i vores afvisning af ruslands krænkelser af ukraines selvbestemmelse at vi er klare i vores afvisning

i afvisningen af deres aggressive fremfærd både over for baltikum og i østersøregionen men også af deres langt mere militaristiske fremfærd i i arktis som vi allesammen forsøger at holde som lavspændingsområde men på den anden side ved siden af afvisningen af deres aggression

holde en åben dialog for jeg tror

holde fast i dialogen har man muligheden for

ikke bare gennem europarådet men også gennem eu hvor danmark har været blandt de lande der mest aktivt og også dagsordenssættende har taget det ukrainske spørgsmål op igen og igen og derfor fokuserer vi fremadrettet

herre christian langballe advarede imod diktater fra europarådet

de steder hvor vi har tilknyttet os

er det ikke et diktat men når der kommer en afgørelse fra

underlagt os så følger vi naturligvis afgørelsen

uenige i præmissen der ligger bag ved en afgørelse så må vi snakke om

ændre den juridiske ramme for den

diktater jeg mener at vi gennem europarådet netop kan forsvare danske interesser herunder danske interesser

de værdier som vores samfund er bygget på i hævd og sørge for at de bliver implementeret og efterlevet

jeg synes er en bekymrende udvikling i en række af

europarådets medlemslande

kommissionen har haft et meget aktivt besøg i polen

godt kan kalde en håndfast dialog med den nye polske regering

til de aftaler og de principper

blive medlem af eu

forkert udlægning at tegne et billede af at eu ligesom har siddet på hænderne og ikke gjort noget

sig en anden domstol eftersom eu domstolen var den øverste

der var en konflikt mellem eu domstolen og den europæiske

den afgørende beslutning og den juridiske tvist

december måned to tusind og fjorten håber jeg at vi kan få afklaret for jeg deler ønsket om at eu kan finde en måde også selvstændigt at tilslutte sig

herre rasmus nordqvist siger at det vil være en ønskemodel hvis alt kunne klares gennem europarådet ja men det ville så kræve at alle lande ville respektere europarådets

værdier og principper og efterleve de afgørelser der træffes

man også nødt til at have andre mekanismer ved siden af europarådet desværre både herre rasmus nordqvist og fru zenia stampe var inde på spørgsmålet

i redegørelsen her og jeg elsker det radikale

vi i selvgodhedens navn kan skælde ud over vi godt kunne blive endnu bedre til men hvis jeg lige må henvise til hvad der står på lystavlen bag

en redegørelse om europarådets virke i to tusind og femten og europarådet har

haft anledning til at have den der kritiske vinkel på

nævneværdig grad kan finde vej ind

rasmus nordqvist og fru zenia stampe hjertens gerne må finde hår i suppen og

og derfor når redegørelsen skal afspejle europarådets handlinger og arbejde i to tusind og femten kunne vi simpelt hen ikke finde noget at klemme ind

en dagsorden for jeg synes den ligger meget godt i tråd med det som vi gennem skiftende regeringer har arbejdet for nemlig et stærkt et selvstændigt og et samarbejdende europaråd jeg vil gerne med de ord

til at tilføre sundhedsvæsenet i danmark de fornødne to

været nødt til at finde besparelser og ja

er klart at når vi skal skære ned

været nødt til at undersøge

kan gøre anderledes jeg mener at netop ved at fokusere

de to væsentligste af naboskabslandene

for at der er en fortsat demokratisk udvikling bruger vi pengene rigtigt men jeg kunne naturligvis altid

klart at når man bruger færre penge til uddeling

også være færre projekter og dermed færre evalueringer og dermed færre overheads i administrationen så jeg

er helt naturligt at når der er en mindre pulje

unionens beføjelser som fastsat i traktaterne

må gå ud over den kompetence som eu

har givet kompetence på danmarks vegne til

i lissabontraktaten med den udlægning som eu domstolen har til begge dele vi var nogle der vurderede at det ville

jura er jo ikke en en videnskab som matematik hvor to plus to altid giver fire

rigtige resultat jura fortolkes og her var en fortolkning hvor jeg må konstatere at den ramme der blev givet ikke gav plads til det som jeg gerne vil

i

folketingets opbakning til at kunne lave en sådan tiltrædelse men da det ligger uden for mit ressort har

subsidaritetsprincippet og

staternes skønsmargin og protokol seksten er at man kan anmode som det blev nævnt omkring den her udtalelse

og tretten den anden protokol har haft en længere

socialdemokraterne støtter arbejdet i og med osce

om bestræbelserne på at fremme fred og sikkerhed

og dialog mellem parlametarikere fra osces

det væsentligste brændpunkt

som altid når store lande forsøger at tiltvinge sig fordele på bekostning af mindre

at verdenssamfundet og nabostater reagerer mod uretten og til stadighed påpeger denne og kræver at der findes løsninger der kan tilgodese befolkningernes behov for tryghed og sikkerhed gennem skabelse af fredsordninger

dialog mellem politiske repræsentanter for medlemslandene danmark stiller observatører til rådighed og påtager sig overvågningen

arbejde vi skylder de involverede tak for deres ikke altid lige nemme opgave vi møder frem til den parlamentariske forsamling og er med til at lægge et pres på aggressorerne i bestræbelserne på at finde ordentlige og retfærdige løsninger der tilgodeser befolkningernes behov for fred og sikkerhed det skal indrømmes at det kan virke voldsomt at højtstående repræsentanter for de involverede lande holder taler i et toneleje

retfærdiggøre påståede uretfærdigheder man kunne stille sig

adfærden at omverdenen presser på for at skabe en ordentlig tone og ordentlige resultater og aftaler om at sikre fred og sikkerhed skjulte konflikter har det med at

trædes på retfærdighed og ordentlighed og derfor skal de håndteres og behandles i de fora der er til rådighed

er et af dem danmark er vært for sekretariatet

parlamentariske forsamling et skifte på generalsekretærposten fra en amerikansk repræsentant der har været med hele vejen i organisationens historie til en ny leder kræver både opbakning og vilje til at prøve nye veje uden at sætte bestående relationer over styr formandsskiftet i den samlede osce

organisation sætter naturligvis fingeraftryk det er nu tysklands udenrigsminister

fra et af europas store lande sikre at osce

har lang erfaring på den udenrigspolitiske scene måske er det oven i købet en fordel

er repræsentant for et af de lande der kom til at se ganske anderledes ud efter tøbruddet i europa

internt har måttet arbejde på at forene tidligere modsatrettede parter for at skabe et stabilt samfund på et demokratisk grundlag vi ved at andre geopolitiske konflikter ulmer i

sin understøttende og medierende indsats i de frosne

for at sikre fred og sikkerhed for mennesker socialdemokratiet bakker op om alle bestræbelser på at skabe en mere fredelig verden

grundlag for udvikling og trivsel for borgerne

er et af redskaberne til at påvirke denne proces

krisehåndteringen i ukraine både på jorden blandt andet gennem den særlige monitoreringsmission og i de diplomatiske bestræbelser for at tilvejebringe en politisk løsning på krisen med ukrainekrisen var osces rolle som regional sikkerheds og samarbejdsorganisation blevet højaktuel serbien overtog osce

formandskabet i en fortsat vanskelig kontekst med indgåelsen af minskimplementeringsaftalen i februar to tusind og femten blev den rolle som

skulle udfylde i ukraine endnu større med terrorangrebene i paris københavn og ankara og de voksende migrationsstrømme mod europa kom terrorbekæmpelse og migration også til at stå højt på osces dagsorden osces feltmissioner i østeuropa kaukasus og centralasien og på balkan fortsatte deres vigtige arbejde med kapacitetsopbygning og rådgivning derudover fortsatte osce

indsats i de frosne konflikter de uafhængige institutioner osces kontor for

demokratiske institutioner og menneskerettigheder også kaldet odihr højkommissæren for nationale mindretal og mediefrihedsrepræsentanten oplevede et øget pres fra de enkelte osce

et stort antal valgobservationer tyskland overtager osce

regionen fortsat præges af ukrainekrisen udbredt mistillid og voksende pres på menneskerettigheder ukrainekrisen må forventes at ville fortsætte med at være den største enkeltstående udfordring som det tyske

formandskab skal håndtere

jubilæumsåret for helsinkitraktaten har vi stadig væk store udfordringer inden for osce området inden for den menneskelige dimension var arbejdet præget af voksende uenigheder mellem primært rusland og de vestlige lande om menneskerettigheder og demokrati det har sat sig dybe spor i arbejdet inden for

menneskelige dimension i to tusind og femten under den politiske og militære dimension vil jeg fremhæve våbenkontrolaftalerne der kort sagt kan siges at være omdrejningspunktet netop disse aftaler er hjørnestenene der understøtter europæisk sikkerhed der er tale om et sæt militære tillids og sikkerhedsskabende foranstaltninger som alle osce lande har forpligtet sig

formålet er at øge den indbyrdes tillid reducere spændinger og sænke risikoen for konflikter i ministerens redegørelse er der et helt kapitel om det danske osce

engagement og ja danmark gør en forskel endda en stor en af slagsen så når vi i dag har sat osce

til debat vil jeg gerne på venstres vegne takke alle der har løst opgaver i osce

jeg møder mine kollegaer fra de andre osce

bliver der også lagt mærke til den danske indsats men hvis et lille land som danmark ikke skulle gå

til slut vil jeg gerne som head of delegation for den danske delegation takke alle de danske politikere som i samarbejde med odihr deltog i valgobservationer i blandt andet hviderusland tyrkiet kirgisistan moldovia albanien kasakhstan usbekistan samt ved lokalvalgene i ukraine jeg ved at det er tidskrævende

det er en større udfordring at få kalenderen til at gå op men det har stor betydning ikke kun for det enkelte land men for hele

danmark forud for folketingsvalget den attende juni men vurderede at der

behov for at gennemføre en egentlig valgobservation to tusind og femten blev

spencer oliver trådte tilbage spencer oliver har været generalsekretær for osce

to og halvfems hvor sekretariatet i osce

i øvrigt blev etableret med sæde i københavn spencer oliver blev afløst af den italienske roberto montella og jeg vil gerne fra denne talerstol takke spencer oliver for en fantastisk indsats inden for osce

har opbygget en organisation som alle andre internationale organisationer skæver til både når det kommer til opgaveudførelse og i relation til at udnytte ressourcerne bedst muligt kære minister tak for en god og grundig redegørelse jeg synes også lige at ministeren skal tage med at danmark faktisk er det eneste land

arbejdsopgaver kommer til diskussion i landets parlament

samarbejde i europa er et produkt af afspændingen i europa efter den kolde krig og har derfor de der efterhånden fem og tyve år på på bagen det som jeg synes er det helt særlige ved osce

er at den bygger på en forståelse af sikkerhed i en bred forstand sikkerhed er ikke bare fraværet af krig sikkerhed er også fraværet af de årsager som kan føre til krig

hvis man ønsker at skabe sikkerhed

også kigge på de årsager der fører til krig derfor er det så vigtigt at osce fokuserer på de demokratiske aspekter som for eksempel afholdelse af frie og fair valg odihr medie og ytringsfriheden hvor man har en særlig repræsentant respekt for mindretallenes rettigheder hvor man også har en særlig repræsentant

måtte vi opfinde noget lignende

osce spiller en vigtig rolle i forhold til disse konflikter som vi

området de senere år men desværre ser vi også at de konflikter

ud til at blive flere og flere og mere og mere voldsomme konflikten i ukraine som vi talte meget om under det sidste punkt og som vi

arbejde konflikten mellem aserbajdsjan og

er med styret hånd udefra og tjener et større geopolitisk formål

den voldsomt forværrede situation i tyrkiet med overgreb på helt centrale

værdier som mediefrihed og mindretalsrettigheder

hvis vi kigger på den foreliggende redegørelse ser der er rigtig mange gode elementer

nogle af dem ukraine er meget central i redegørelse og med god grund jeg vil overhovedet ikke

så kan man stille stille spørgsmålet går det virkelig godt på balkan

jeg tror vi skal passe meget på

men nogle af de problemer som vi ser på balkan kan meget let udvikle sig til åbne åbne konflikter og derfor tror jeg vi skal passe på med kun at fokusere på de åbne konflikter

fokusere på netop det som er grundlaget for

det at kigge på hvad der er grundlaget for at undgå konflikterne

en anden ting er at tyrkiet

et eneste ord

men det er jo sådan at

eskaleringen af den nuværende konflikt i tyrkiet

to tusind og femten altså i den periode som den her rapport dækker da den tyrkiske præsident erdogan opgav forhandlingslinjen helt tydeligt fordi han ikke kunne få et flertal fordi det kurdiske parti opstillede til at blive almægtig præsident slog han ind på en konfrontationskurs dels med den uafhængige presse som skulle trynes dels ved de nationale mindretal alle de nationale mindretal men først og fremmest kurderne i den forbindelse vil

lidt over den opremsning som optræder flere gange i i udenrigsministerens redegørelse terroraktionerne i paris københavn ankara paris københavn ankara paris københavn ankara ja der var terroraktion i paris der var en terroraktion i københavn som heldigvis ikke kostede slet så mange mennesker livet som den i paris eller den senere i ankara

men jeg undrer mig over hvorfor terroraktionen i suruç den tyvende juli to tusind og femten ikke nævnes det var jo lige præcis terroraktionen i suruç i

med en bombe og sprænge fire og tredive socialister i luften

meget besynderligt

likvidere to politibetjente som de sagde havde det præcise ansvar for at den bombe slap igennem og alt det her har været med til yderligere at eskalere den krise

planlagt for at forsøge at få sit almægtige præsidentmandat men terroraktionen i suruç var helt central og derfor synes jeg også at den fortjener at blive nævnt

i juli to tusind og femten nægtede indrejsetilladelse til russiske osce parlamentarikere der stod på eus sanktionsliste

den her diskussion vi har som jo er en åben diskussion rejse spørgsmålet om det er en klog beslutning

til et møde i osce fordi de står på en eu terrorliste

ikke en osce beslutning at holde dem væk

forsamling at holde dem væk det var en beslutning fra et land der var vært for det arrangement

ikke længere kan have repræsentanter for forskellige personer

nelson mandela stod på usas terrorliste til langt efter han var blevet præsident fidel castro står der

er jo ikke noget argument for at man ikke kan føre forhandlingerne i et forum som fns generalforsamling og spørgsmålet er om det er klogt jeg rejser det som et åbent spørgsmål om det er klogt at lade eu diktere hvem der kan deltage i den parlamentariske

beslutter at udelukke nogen jeg har selv

tyrkiet har været udelukket i en periode så det

ikke for at afvise det men det skal jo være dem der ligesom har myndigheden til det der skal gøre det og tage den diskussion og ikke nogen andre udefra rapporten nævner

den niende marts to tusind og femten

en rapport på et højt niveau med anbefalinger til den danske regering på en række områder det er fuldstændig rigtigt men jeg synes måske at det

hvordan regeringen har reageret på disse anbefalinger jeg synes jo at det afgørende ved en organisation som osce er at man giver og man tager man giver kritik men man accepterer også når man får kritik

hører til dem der måske beklager at osce

det er ikke fordi jeg står her og påstår at der er

jeg står her og siger at hvert system har godt af at blive kigget igennem og jeg synes egentlig det kunne være interessant at folk udefra kom og kiggede på det danske valgsystem

til at tænke over om der dels i processen op til dels i selve valghandlingen var nogle enkelte ting som man kunne gøre endnu bedre det er ligesom ideen i et samarbejde som osce og i øvrigt også i europarådet at man giver kritik og man får

og man lytter til den og man prøver

forbedre sig hvis der er grundlag for kritikken

i går deltog jeg som

det man jo oplevede der var at der blev givet en stor tak til danmark for den støtte som danmark giver ud over det kontingent

stiller danmark lokaler til rådighed for den parlamentariske forsamling og ligger dermed de facto helt i top blandt bidragydere til osce det synes jeg

og jeg vil i hvert fald her videresende denne tak til regeringen og sige at det håber jeg er en placering som vi

de russiske politikere som stod på sanktionslisten som blev nægtet indrejse i finland

finsk beslutning det var ikke noget som osce

det var en ren og skær finsk beslutning fordi

stå sammen med andre lande og indføre

sanktioner mod rusland sanktioner som jeg i øvrigt er meget enig i

valgobservationen i danmark at alle systemer har behov for at blive kigget efter men det er også et spørgsmål om

lige præcis på den konto end danmark har og jeg synes at det er ganske fornuftigt at man har sådan en indledende valgobservation hvor man lige finder ud af hvad det er vi skal holde øje med man tager snakke med pressen man tager snakke med oppositionspartierne

man inviterer andre til at deltage i forhold til det andet

som en diskussion fordi jeg synes er et vigtigt spørgsmål

altså et eller andet russisk samarbejde med nogle lande russerne har kontrol med beslutter at nu laver de en liste over folk de ikke vil se og så skal der være en

næste sommer lige pludselig

hvor hviderusserne siger at dem vil vi ikke have herind er det en fornuftig udvikling

er ikke i forhold til kritikken af de mennesker

kunne hente dem i lufthavnen og køre dem til møderne og så køre dem ud til lufthavnen igen men men selve det at man respekterer osce som

også for at have muligheden for at kigge andre lande i

var ikke russiske politikere det var russiske politikere som sidder i den russiske osce

de lande eller de politikere som russerne

have ind i finland var nogle som stod på

de lande som havde sanktioner over for russerne som havde noget at gøre her det var også fordi russerne havde sendt nogle politikere som måske bevidst stod på

enig i at det netop handler om gensidighed jeg husker stadig væk på det tidspunkt da man ønskede

rusland og hvor rusland ikke var meget for det men hvor den russiske repræsentant så accepterede det mod at man så til gengæld fik lov monitorere i usa

være fredsminister det er noget tid siden efterhånden og

substans end jeg nogen sinde ville kunne gøre

rippe op i det derimod vil jeg egentlig hellere holde en meget pro osce tale og

den redegørelse vi har fået jeg har selv fornøjelsen

de erfarne herrers vid på området jeg ser egentlig

en god buffer hvor vi har usa og rusland i samme rum

opmærksomhed her i danmark

om det var for omkostningstungt at sende folk af sted altså gav

et pampervælde hvor man bare tog af nogle hyggelige rejser der må jeg indrømme at

måske virker som den her buffer der skal til for at vi kan tale om at der er andre muligheder end militære aktioner

når vi har konflikter rundtomkring i verden der er enkelte gange hvor militær er en mulighed men hele fundamentet for

der er nogle strukturer der gør at der kommer krige og ustabilitet den debat er meget meget sjældent

når man gennemlæser den uden at have større erfaring end jeg har som relativt nyvalgt

et endnu større pres på

fra danmarks side jeg har ikke nogen løsninger på rede hånd men jeg

optræde internationalt i de her fora hvor vi rent faktisk har en stemme og rolle og har en mulighed for at vise

blande os symbolpolitisk i udenrigspolitiske affærer hvor vi bidrager med et fly eller nogle enkelte styrker hist og her for at vise at vi

jeg tror vi har meget meget større magt

være fn det kunne være nato men nato rollen er jo ofte med et militært supplement

at få debatten mere ind på at der er andre løsninger

den store skurk jeg har sagt det før og det var meget meget ilde hørt

man ønskede at gøre nogle ting

synes at det var svært at forlige sig med at de ting

måske skulle hjælpe rusland med at vinde noget indadtil i stedet for hele

etablere en syndebuk vi er i en tid hvor man ikke behøver de her syndebukke og der er osce i et forum hvor man også kan

presse os i konflikten med ukraine

giver dem lov til at bryde konventioner og reglementer på alle mulige andre fronter godtroende skal

bare sige at

som vi måske egentlig ikke troede havde en eksistensberettigelse længere

ordfører herre rené gade sagde før at

altid er allermest indflydelse at hente i at styrke de

især har en særlig forpligtelse over for

at snakke om at nu skulle krigsskibene

vores arv er at søge dialogen søge løsningerne også med dem som bevæger sig i den helt forkerte retning dengang tænkte

netop var med til at skabe osce fordi vi påtog os

rollen som dem der var mæglere og prøvede at

og den er kun blevet vigtigere i de seneste par år

fejringen fejringen af fyrre årsjubilæet

osce er ikke så så hot længere men det kan altså godt være at

er ingen tvivl om at det er et forum som kan være en hjælp i den

meget bred enighed her i folketinget om

og og at

vi bakker regeringen op i

have en høj profil på det her område det var i høj grad også danmark der spillede en stærk rolle under

jeg skal ikke sige så meget om alle de ting heller ikke om de der konflikter som osce går ind i

og det er jo fantastisk vigtigt hvis man skal have en demokratisk udvikling et sted at

og der spiller osce jo faktisk en ganske ganske stor rolle

mange danske politikere er med ude og tager et ansvar for at det faktisk kommer til at foregå

de store konflikter de store overskrifter cnn er

solidt rugbrødsarbejde som foregår under alle de overskrifter

jo ikke altid at der er så stor pressebevågenhed om

i forhold til de overskrifter som er i medierne men det

alligevel et vigtigt stykke arbejde

nogle af de konflikter i ukraine eksempelvis men også i

og andre steder hvor man hvor man kan

man er god til afspænding og sikkerhed så derfor er det også vigtigt

der ikke er så medieegnede men som faktisk faktisk er en forudsætning for at vi kan have en rimelig stabil verden at

deres indsats og en gang imellem også sætter deres sikkerhed på spil til gavn for osces arbejde det er opløftende at se at der stadig væk er interesse for det arbejde der foregår i

opbakning til et bidrag og opbakning til en dansk indsats i organisationen

organisation som man måske ikke lægger mærke til i de år hvor det går godt

med sine syv og halvtreds medlemmer en meget vigtig organisation et meget vigtigt forum

sikkerhed det er

meget andet det er et meget bredt spektrum

at man sørger for at der er mulighed for også at tage de mange

i opløbet hvis det er muligt at skabe enighed bag jeg synes at ukrainekonflikten har forstærket skillelinjen i

men mere direkte mellem rusland og de lande der mener at det skal være ethvert lands ret selv at vælge

egen fremtid og det er dér skillelinjen

at beslutningstagningen sker ved konsensus og det betyder at et enkelt land kan forhindre de andre seks og halvtreds i at gå videre eller gennemføre fornuftige skridt og tiltag

fn styrken i at have et konsensusdemokrati det betyder jo at

klar til at bøje sig en smule mod hinanden udfordringen kommer i konsensus når én ikke vil bøje sig mod de andre

den ene så et land der bryder med de fundamentale principper som samarbejdet hviler på og derfor er det

holder dialogen i gang også når det er svært at osce

det der er på engelsk kaldes for en honest broker altså en ærlig forhandler

har en hovedrolle i østukraine hvor den særlige monitoreringsmission

af den indgåede våbenhvile og tilbagetrækning af våben derudover

smm med andre vigtige opgaver som facilitering af dialog og minerydning jeg besøgte ukraine i september sidste år

af de danske udsendte det er et

determination de udfører det med den ro de har uanset

stort indtryk den professionalisme de har beroliger mig meget til gengæld og det er måske knap så beroligende

konflikten i ukraine er blusset op her på det seneste

vi har set angreb på smm missionen vi har set en stigning i

desværre fra begge sider

fra de russisk støttede oprøreres side

er udsendt cirka femten danske observatører til smm missionen og vi gav ud over det sædvanlige pålignede bidrag et frivilligt bidrag på tre million

vi samlet set har givet støtte til

ikke bare nøjes med at tage sig af ukraine der er andre problemer rundtom

brud på menneskerettigheder i mange dele af regionen og der spiller osces uafhængige institutioner en afgørende og særlig rolle

og mediefriheden i en række medlemslande repræsentanten

i to tusind og femten syv og tyve besøg i nitten lande og rejste over to hundrede sager

også en dansk prioritet i osce

blandt andet samarbejdet med mediefrihedsrepræsentanten

der blev gennemført atten missioner i to tusind og femten på tværs af

regionen og vi bidrager som hovedregel med tre procent af korttidsvalgobservatørerne og en ud af tyve af langtidsvalgobservatørerne til enhver mission så danmark løfter også på det område en stor del af arbejdet

forsamling spiller en særlig rolle i forbindelse med gennemførelse af valgobservationerne både igennem bidrag til observatører

ledelse af valgobservationerne derfor er det på sin

at benytte denne lejlighed til at takke de danske

parlamentarikere for deres store indsats både i forbindelse med

vil jeg først nævne herre orla hav og erklære mig fuldstændig enig i at vi påvirker adfærd i lande

modtage kritik det påvirker at have en dialog og det påvirker at lægge et pres jeg er helt enig med herre orla hav i at vi skal fortsætte osces store arbejde og

store arbejde med at lægge et pres

påvirke adfærden i landene både for at stoppe dem der er gået i gal retning og også for at

der har tendenser til at gå i samme retning derfor er arbejdet meget meget

har haft en historisk set faldende betydning

i hvert fald blevet aktualiseret i den senere tid

jeg må sige at overrasket da herre peter juel jensen oplyste mig om at danmark er det eneste land hvor parlamentet drøfter osces rolle det er jeg både overrasket og skuffet over

mener sådan set at der er al mulig grund til at også andre lande tager det her lige så alvorligt som vi gør i folketinget

godt nok nævner at ukraine er centralt men

for osce viser noget om hvor langt balkan har flyttet sig undervejs

serbien har gjort et godt stykke arbejde

de har revolutioneret eller nyskabt osce men de har lavet et solidt stykke arbejde og det viser sådan set hvor langt

stå i spidsen for osce jeg skal gerne indrømme

det kunne være det

mission er den største opgave der ligger men

det er vigtigt at sige at en del af medierepræsentantens arbejde

når vi nævner det som medierepræsentanten har

den overvejelse fra dansk side

konflikter og mindretal i grænselandet mellem flensborg

i den situation og vi ville fra regeringens side i givet fald

at åbne for at man kunne have deltaget for det ville ikke have givet mening at gennemføre det uden russisk deltagelse nu endte det så med at det ikke blev til noget der kan være flere grunde til at det ikke blev til noget men vi ville være klar til at gøre det så det er altså ikke eu der træffer afgørelsen men finland traf en afgørelse på en konkret

anbefalingerne fra rapporten

det er justitsministeriets ansvar

gennemgang menneskerettighedsgennemgang

meget nøjagtigt angivet i

hvad vi kan acceptere hvad vi delvis kan acceptere og hvad vi har noteret det sidste

fredsminister

vi gør en indsats for at samle den syriske opposition

formål ultimativt er det samme nemlig at skabe en mere fredelig verden med færre konflikter nogle gange er vi

føre frem til freden men det skal ikke skille os ad

synes det er positivt at høre den store opbakning der

også brug for to tusind og seksten bliver et år

der er fortsat en krise i ukraine der er stigende pres på demokrati og menneskerettighedssituationen og der er udfordringer som vi også skal vægte højt både i det danske arbejde og i vores bidrag gennem osce